niveauet af drivhusgasser i atmosfæren har

en tid hvor vi har behov for det modsatte nemlig at det falder det understreger synes jeg med al tydelighed at vi har behov for at gøre mere det gør tusindvis af danskere jo allerede hver eneste dag

arbejdspladser i store produktionshaller og små laboratorier tak til alle jer der knokler

skal vi også gøre her i folketingssalen og derfor vil jeg gerne starte med at

at vi på tværs af alle partier har kunnet lave en aftale hvor vi afsætter markant flere penge til grøn forskning

så dygtige forskere får mulighed for at finde de løsninger vi endnu ikke kender inden jul skal vi også gerne have en bindende klimalov på plads tak for den store opbakning til i hvert fald ambitionen om en bindende klimalov i finanslovsforhandlingerne lige her bag mig i den røde bygning tegner der sig et billede af at vi i

nogle afgørende nye og flere grønne beslutninger

at vi kort og godt kan få taget de næste store skridt hvor vi begynder at realisere de fine ord fra forståelsespapiret det er jeg rigtig stolt af det siger sig selv at vi ikke kan løse det hele på en gang men vi er i gang og vi har sat en ny kurs endnu en gang tak for den brede opbakning til at danmark igen skal være en grøn førernation

også kommet nogle andre tal som jeg synes

færre skoleelever i danmark læser godt knap hver tiende elev i ottende klasse klarer sig direkte dårligt i læsning det er ikke alene bekymrende det er i mine øjne rigtig alvorligt det bliver svært at klare sig i fremtiden uden at kunne læse skrive og regne og de færdigheder man ikke får som barn og ung risikerer mange at mangle resten af livet

og det er i mine øjne for let bare at skyde på folkeskolen for i sidste ende er det os herinde og vores kolleger ude i kommunerne der har ansvaret for hvordan skolen ser

at bebrejde lærerne jeg mener at vi har både dygtige og engagerede lærere som brænder for at løfte eleverne folkeskolen har været omgivet af mange forandringer igennem de senere år men på baggrund af de her tal bliver vi nødt til igen at diskutere hvordan vi sikrer nogle bedre rammer så lærerne får mere tid sammen med vores børn

kan garantere eller i hvert fald arbejde for mindre uro i klassen så flere bliver bedre til at læse skrive og regne og samtidig selvfølgelig udvikler den kritiske sans og evne til at tage medansvar for vores samfund vi skal have problemerne frem i lyset

det samarbejde der er startet mellem kl og lærerne i forhold til en ny start for folkeskolen og det bør vi andre også føle os forpligtet af politisk er rammerne for folkeskolen jo vedtaget af et bredt flertal her i folketinget men i mine øjne fortjener de her nye tal et fornyet politisk fokus det tager vi også på os fra regeringens side også derfor er jeg rigtig glad for de igangværende

løft af folkeskolen udfordringer er der nok af og derfor ser jeg frem til en finanslov der både vil gøre danmark grønnere og give vores fælles velfærdssamfund et tiltrængt og nødvendigt løft jeg glæder mig også

to personer allerede i dag har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt som følge af den lov vi for nylig hastebehandlede her i folketingssalen det viser vigtigheden af at vi fik hastebehandlet lovforslaget

har begge op til to minutters taletid

åbningstale talte statsministeren meget om det med tillid om tillid til hinanden både herinde og i resten af samfundet og om tillid tillid til institutionerne og noget af det som vi jo som politikere skal have tillid til

fra regeringens side har valgt at besætte syv ud af ni

det er måske ikke noget der ligefrem understøtter den tillid man som politiker kan have til et neutralt embedsværk

man som borger i danmark kan have til netop neutraliteten af embedsværket statsministeren er indkaldt

af et bredt flertal i folketinget

det er vedtaget i udvalget for forretningsordenen med folketingets formand i spidsen vil statsministeren møde op til det samråd ja

at vi kan have tillid til det embedsværk som skal arbejde godt og ordentligt under skiftende regeringer og dermed skiftende oppositioner og

til de embedsmænd der er er ansat det gælder både de embedsmænd der er blevet ansat under den tidligere regering og de embedsmænd der er

regeringer så jeg har ikke nogen grund til ikke at have tillid

gøre det på derfor mener jeg

set også det er mest korrekt at det er den

og så har vi valgt at placere det overordnede personaleansvar hos skatteministeren det er faktisk en helt

under den regering som spørgeren selv var en del af

på hvordan tilfældet pludselig vil at så mange stillinger er blevet ledige og at syv ud af ni stillinger som pressechef eller kommunikationschef i ministerierne er blevet besat af mennesker med tilknytning til socialdemokratiet eller til de pågældende ministre det her handler jo ikke om den enkelte post i det enkelte ministerium

handler om en systematik i ansættelsen af medarbejdere som helt åbenlyst ikke er neutrale men som er partipolitiske man behøver ikke at kaste mange blikke på de såkaldt sociale medier

vi vi taler om kan statsministeren slet ikke se

ud over tilfældighedernes råden at syv ud af ni medarbejdere på den her måde har tilknytning

træffer afgørelser i den type beslutninger på

synes jeg der er to ting at sige det ene er

ombudsmand ved flere lejligheder har lagt meget vægt på at også

gøre det samme så er det klart at at når man har en ledende stilling

er man samtidig forpligtet til nøje at overveje hvornår man udtaler sig og på hvilket grundlag man gør det og dermed gøre det meget klart hvornår man er privatperson og hvornår man er embedsmand men men

ligefrem at gå ind og sige at offentligt ansatte i danmark ikke har ytringsfrihed

man foretager dem ad bagdøren i stedet for at gøre det

fordøren jeg synes det ville være klædeligt om man tog den diskussion hvis man ønsker at have flere politiske embedsmænd jamen så lad os da

snige det ind på den måde og lade som om at det søreme er helt tilfældigt at alle de stillinger er blevet ledige og at de pudsigt nok er blevet besat af medarbejdere fra socialdemokratiet det er ikke et tilfælde og det er ikke noget med at sige jamen sådan gjorde i også for det første nej for det andet jamen det ville da ikke gøre sagen bedre kan statsministeren stå her og garantere at statsministeriet ikke har været involveret i møder

selvfølgelig selv siddet og der har vi ikke nogen diskussioner omkring ansættelse af pressechefer det

heller ikke have jeg har

jeg forstå at venstre er imod at ansætte flere særlige rådgivere i

derudover lagt op til at der der skal være en masse politiske ansættelser af embedsmænd vil heller ikke lægge op til det jeg forstår der er et ønske fra folketinget om

diskutere hvordan ansættelser af blandt andet pressechefer foregår det synes jeg

det ministerium der ansætter vedkommende og jeg siger bare at jeg ikke har grund til at anfægte at de embedsmænd der ansættes i den danske

indledningsvis sige at jeg faktisk er enig i den kritik der kommer til udtryk fra herre jakob ellemann jensen altså jeg synes der er

systematik over de ansættelser der finder sted

i statsapparatet under den nuværende regering som bør give anledning til at folketinget tager det dybt seriøst og engagerer sig i hvad det er der sker og om det er rigtigt det sker og hvis ikke hvad man så gør ved det derfor vil jeg også opfordre statsministeren til at engagere sig i den debat

også her i folketinget og vi vil fra dansk folkepartis side i udvalget for forretningsordenen rejse det spørgsmål om vi bliver nødt til fra folketingets side

bede om at få lavet en eller anden form for ny magtudredning der skitserer forholdet mellem folketinget og regeringen og regeringens brug af statsapparatet

det er en principielt meget meget vigtig diskussion for folketinget at tage det spørgsmål som jeg så har valgt at rejse i spørgetimen her i dag er et lidt andet og det

overraskelse over sammenkædningen fordi det radikale venstres herre morten østergaard

danmarks radio sagde at det radikale venstre i finanslovsforhandlingerne ikke vil lægge stemmer til at fastholde den nuværende grænsekontrol mellem danmark og tyskland nu foregår de her forhandlinger jo netop nu i de her dage

de også falder på plads med et finanslovsforlig derfor vil jeg i

garantere folketinget at der ikke bliver lavet en finanslovsaftale uden at man har sikret

synes jeg fint vi kan gøre det om man så skal gøre det på den ene

i fællesskab det er rigtigt at der er mange principielle diskussioner

engagere mig i det gør jeg jo også i spørgetimen her i dag

jamen

til tyskland og vi har også valgt at indføre en grænsekontrol til sverige

danmark en række europæiske lande gør jo det samme og det er fordi der er brug

grænsekontrollen så vi kommer ikke til

på nogen som helst måde at sætte spørgsmålstegn ved om der skal være en grænsekontrol i danmark

har jeg her i dag udtrykt min forhåbning

der kan landes en aftale jeg kommer ikke til at gå ind i hvad det er vi konkret diskuterer men vi har gjort vores holdning fuldstændig klar selvfølgelig er der grænsekontrol

min optik er det jo ikke et anliggende nogle partier

forhandlinger der handler om noget helt andet det er jo en beslutning man træffer som regering og som folketing på baggrund af de informationer vi har hvad angår rigets sikkerhed

integrations og udlændingeområdet og bekæmpelse af kriminalitet

fra sverige til danmark og det er vigtigt for os i

det giver jo sig selv det ved alle at vi får fastholdt grænsekontrollen også mellem danmark og

politiske modstandere og jeg har også meget stor respekt for det radikale venstre jeg bryder mig ikke om deres politik på en masse områder men jeg har respekt for den måde de arbejder på og

den måde de får sig sat sig igennem på og får indflydelse på også på den her regering i forhold til udlændingelempelser og lignende vi har diskuteret det før

klart at når herre morten østergaard som formand for det indflydelsesrige radikale venstre sådan som folketinget nu er sammensat siger at man

så risler det da koldt ned ad ryggen på mange af os der er tilhængere af grænsekontrol

en garanti for at der bliver lavet en finanslovsaftale her en af dagene som som accepterer at man ikke har de nødvendige ressourcer

godt resultat men jeg kan garantere at vi har grænsekontrol

det ikke kun er danmark der træffer den beslutning en del europæiske lande gør det samme mig bekendt har sverige faktisk

på sin grænsekontrol så det er helt nødvendigt

det der lempelsesspørgsmål

synes det er interessant at når vi vælger at holde fast i en stram udlændingepolitik men samtidig meget klart siger at mint og børn i en lignende situation ikke længere skal være i klemme så får vi faktisk vedtaget den lovændring med et bredt flertal her i folketinget det viser at meget af det vi diskuterer på udlændingeområdet ikke et spørgsmål om at stramme og lempe det handler om at holde fast i hvor mange der kommer til danmark så vi kan få integrationen til at virke men selvfølgelig kan vi også hjælpe nogle børn der

åbner op for at der skal kunne laves en finanslovsaftale hvor der ikke afsat den nødvendige økonomi

man så på anden vis vil komme til os andre i håb om at vi så kan finde en eller anden

venstre ikke vil finansiere en paskontrol mellem danmark og tyskland hvis man laver

kan hænge sammen på en og og samme tid medmindre man har en eller anden

kan forhandle i det rum hvor man sidder og forhandler også respekt

for hinanden men mig bekendt er der et massivt flertal for grænsekontrol i det danske folketing

med lige at kigge på spørgeren om ikke dansk folkeparti fortsat bakker op om

venstre har i hvert fald tidligere været tilhænger af grænsekontrol så kigger jeg over på

så vidt jeg kan se er mandaterne fuldstændig intakte bag en dansk grænsekontrol det gælder også

at høre statsministerens ord om folkeskolen

mere tid med børnene og bedre tid til at lykkes med deres opgave og at der bliver en reel ny start

af de børn som har relation til danmark og som befinder sig i syriske flygtningelejre nu

spædbarn som er forældreløs

min anerkendelse af regeringens indsats for at få

men det er heller ikke uden besvær og uden risiko

en anerkendelse til alle dem der har været involveret i det jeg vil så

ser reaktionerne blandt andet fra

kynisme jeg vil egentlig gerne bede om statsministerens reaktion på at folk mener at et elleve måneder

på nogen måde kan være henført til hverken forældrenes ophav eller sit etniske ophav

også bare sige at hvis det gør sig gældende for et elleve måneder gammelt forældreløst barn gør det sig så ikke også gældende for et andet lige så gammelt barn som dog ikke har lidt den skade at begge forældre er taget af

lade andre udlægge egne ord og så vil jeg alene udtale mig om hvad det er der er regeringens

er ganske skrækkeligt at der sidder børn

fordi deres forældre har vendt danmark ryggen

sig islamisk stat og dermed truffet et valg både på egne og på deres børns vegne det er jo ikke nogen let beslutning men når vi ikke ønsker at mødrene skal komme til danmark

begrænser det også vores mulighed for at hjælpe børnene og jeg ønsker ikke forældrene til danmark det gjorde jeg også klart

det ønsker vi at gøre men vi er lige så optaget af administrativt at fratage statsborgerskabet

de voksne som har vendt danmark ryggen og jeg synes man skal se tingene

i sammenhæng når det så drejer sig om

et forældreløst barn og dermed et særligt sårbart barn

det er en rigtig beslutning at den lille også

og ønske at den side af regeringens virke måtte fremtræde noget oftere

det er svært at se på at

spædbørn skal tages som gidsler i den

gøre noget ved det og i hvert fald synes jeg det er svært med nationale sikkerhedsbriller på at sige at det skulle gavne

ikke de bliver en mindre trussel for verden herunder danmark af men når vi så er

gerne gå videre til spørgsmål om grænsekontrol og sige

på politiet der er heller ikke et

ønske om at slække på indsatsen for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet

overraskelse at det radikale venstre ikke går ind for en permanent paskontrol

nødt til lige at dvæle en lille smule ved børnene i syrien

at man hvis man ville bare kunne tage børnene ud

man lade det være et spørgsmål om børnene

kun børnene man træffer beslutning om så er det også deres mødre og potentielt også deres fædre og det er det vi ikke vil

desværre er der nogen af dem der har dansk statsborgerskab

det burde de jo ikke have med den tilgang de har til demokrati frihed

og alle rigtige værdier er rejst væk fra danmark og

sig kalifatet skal vende tilbage til danmark kommer deres børn til at betale prisen det skulle de måske også selv have overvejet inden de rejste

stemt for lovgivning der kunne inddrage folks pas hvis de

jo at det bedste er at straffe folk for deres forbrydelser og ikke fastholde deres børn i en situation nu sagde statsministeren at det barn var

at de er i en helt vanvittig sårbar situation jo mindre de er jo større er risikoen

længere tid de får lov at være der og vokser op måske om ti år desto større fare bliver de sikkert også for verden når man tænker

eu skepsis som sniger sig ind i regeringens virke

man har ønsket at blokere et budget som har stillet danskerne syv hundrede million kroner bedre end regeringen havde regnet med da man lavede sit

vores europæiske befolkningers opbakning til det samarbejde

til at føre den rigtige politik og jeg er meget skeptisk lige præcis på det her område ikke over for eu men her er

et land mindre bør

det modsatte nemlig at bruge færre penge men at bruge dem klogere og mere rigtigt derfor har vi stemt som vi har i forhold til eus budget for to tusind og tyve

hvordan vi ser på det flerårige budget vi er gået i gang med at forhandle så vil jeg i øvrigt sige at i den konkrete stemmeafgivelse stemte vi jo sammen med sverige

og jeg tror også bulgarien men i hvert fald de tre lande vi er fire lande

temperaturen på kloden tre grader tre grader får konsekvenser for isbjørnene

konsekvenser for vores have det betyder at roskilde fjord oversvømmer igen bare for at nævne nogle af de konsekvenser det har når vi har temperaturstigninger helt fra

roskilde fjord og måske også roskildes borgere

at der er ambitiøse mål både globalt men sådan set også i danmark

lige nu en klimalov

reduktionerne skal være nationale eller om vi i sidste ende nok kan købe lidt aflad ude i verden fordi det kan blive for svært er lande som danmark ikke nødt til at forpligte sig til nationale reduktioner

sådan at vi kan gå i gang med den næste forhandlingsrunde som jo er den der bliver den rigtig interessante det er ikke fordi klimaloven ikke er det jeg ser bare klimaloven som den første store beslutning og så skal vi i gang med en klimahandlingsplan det er det vi har aftalt i forståelsespapiret jo der vi begynder at træffe beslutninger for alvor om hvordan vi faktisk reducerer vores udledning og kommer i mål med halvfjerds procentsmålsætningen jeg ved jo at det

overlade forhandlingerne til alle jer der sidder

ved bordet men jeg vil gerne sige helt principielt som jeg også sagde i forhold til grænsekontrollen at

indskrevet en halvfjerds procentsmålsætning som hele grundlaget for regeringens arbejde så er det jo en halvfjerds procentsmålsætning

og så håber jeg selvfølgelig på en klimalov som er bindende og som er ambitiøs men som også giver os noget albuerum for at træffe de klogeste og de mest langsigtede langsigtede beslutninger både år for år men også

frugter lige nu og her kommer i mål på den lange bane for det skal ske på en begavet måde men det der jo bliver centralt med en klimalov og al respekt for forhandlingerne dem har jeg den største tillid til at de klarer godt ovre i klimaministeriet er nogle af os der bruger nogle kræfter andre steder er alligevel nogle af de grundlæggende elementer nemlig om det er nationalt vi reducerer men også om vi løbende bevæger os mod reduktionsmålet det er jo en af de ting der bliver vigtige i en klimalov altså at vi ikke bare venter og siger

kan levere alt i et vist tempo men at vi når derhen og det ikke kun er i to tusind og otte og tyve vi lige pludselig står med hatten i hånden og skal levere på det

vigtigt at vi har den der form for handlepligt

afspejle sig i de beslutninger og i den politik vi fører

for nu også at skabe en sammenhæng til en af de beslutninger der allerede er truffet nemlig en milliard kroner ekstra til grøn forskning

at de penge der kommer ud at arbejde næste år er det der gør at vi finder den teknologi og de løsninger der gør at vi så i

så skal skynde os de sidste år der skal vi ville noget mere og det tror jeg i

set vi kan bevæge os nogle skridt fremad uden at røbe for meget men

går det ud over væksten eller ud over vores beskæftigelse i danmark er der jo ansat rigtig mange mennesker i blandt andet vindmølleindustrien men også i nogle af de andre omliggende

bidraget til den grønne omstilling vi kan jo bare nævne nogle eksempler som rockwool danfoss grundfos

leverer på energibesparelser og grunden til at

jeg mener det er det der skaber fremtidens arbejdspladser og jeg mener at det er en falsk modsætning så jeg

har vi jo i fællesskab lavet et forståelsespapir med en historisk ambition på klimaets vegne

at styrke beskæftigelsen og det har vi jo mulighed for at gøre

hvis vi kigger lidt tilbage på de senere år i danmarks nyere

de seneste cirka tredive år

produktionen i danmarks energiudledning ligger nogenlunde stabilt

rigere på grund af produktivitet altså

hen ved at blive dygtigere og gøre tingene på

en anden måde oven i det er det jo helt rigtigt at det

går på arbejde i danmark på grund af den grønne omstilling ikke på trods af men på grund af den grønne omstilling

i klimaforhandlingerne men også i en finanslov er jo hele tiden at understøtte at de to ting kommer til at gå hånd i hånd og det er

tredive er rigtig vigtige og fuldstændig centrale også i klimalovsforhandlingerne

en god idé at investere i grøn teknologi og udvikling af ny teknologi men vi

der skal til og det vigtige er at vi holder hinanden og på at vi kommer hurtigt derhen det var et sidespring

som viser at ellevetusind mennesker skal til at forlade deres hjem

til at man beder hele struer eller hele hobro om

vi taler om aner ikke hvor de skal flytte hen de mister deres naboer deres netværk og hele deres dagligdag det er helt almindelige mennesker og

de skal flytte den såkaldte ghettopakke som socialdemokraterne sammen med sf og højrefløjen har lavet

bliver tvunget til at rive ned og sælge fra så kun fyrre procent af områdets boliger er almene det rammer altså tusindvis af mennesker og vi ser det ske ske i de her dage

realkreditlån og flytte på strandvejen og der bliver ikke tilført tilsvarende almene boliger til samme lave priser dem der bliver opført vil være markant dyrere

som jeg stillede det da der sad en anden statsminister i

stolen hvor skal de mennesker der ikke

hvor vi mangler både teknologisk udvikling og meget mere forskning end det vi

jeg er rigtig stolt af at danmark er et landbrugsland og jeg synes vi skal producere vores egne fødevarer

med et mindre aftryk på klimaet og der skal forskningen hjælpe os jeg kunne blive ved men men

klimakrisen så er der spørgsmålet om ghettopakken eller udsatte boligområder

jeg synes jo og her er spørger og svarer

solidaritet at

så mange børn ikke skal blive ved med at vokse op i udsatte boligområder hvor der er

og det er interessant hvor forskelligt øjnene kan se

jeg synes jo det er en god aftale hvor

er et problem nemlig at for mange mennesker med for mange problemer har en tendens til at bo sammen i de samme boligområder især i den almene boligsektor og det skal vi have gjort

kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet

styrket den sammenhængskraft jeg mener danmark er afhængig af så kommer vi jo til at stå over for nogle helt konkrete udfordringer og

de ellevetusind fordi der også er en helt naturlig fraflytning fra de her boligområder så mon ikke tallet trods alt bliver mindre men problemet er jo stadig reelt hvor skal de mennesker

at sikre at der er boliger nok og så håber jeg da også på at vi i den her valgperiode ud over

få fat om blackstone og nogle af de udenlandske udlejere

jeg håber vi er godt i gang med også får diskuteret hvordan vi får bygget nogle flere almene boliger og holdt prisen på

ollekolle i mjølnerparken

hvor to opgange med ældre mennesker bor side om side og laver lektiecafeer eller hvad de laver

man skal sætte på den her aftale og bare mærkeligt at man kan bo i et af de her områder man kan betale sin skat gå på arbejde eller have gjort det hele sit liv og være gået på pension man kan sågar være nogle af dem som bidrager gennem frivilligt arbejde i civilsamfundet altså en mønsterborger når vi taler herinde på christiansborg men det er som om at bare fordi man

altså hvis det var folk der ejede deres boliger så ville grundloven beskytte dem men de mennesker der lejer deres boliger og ikke har særlig mange penge men betaler husleje og endda bidrager til at alle de andre lejere kan få nogle ordentlige steder at bo

helt principielt sådan at at jeg ønsker at vi i danmark har en boligpolitik hvor hver eneste af os der sidder i det her lokale

har lyst til at bo i et hvilket som helst boligområde i danmark og hånden på hjertet det tror jeg ikke er tilfældet i dag og der er jo sket det der ikke måtte ske nemlig at vi har fået store boligområder hvor den etniske sammensætning er blevet for skæv hvor de sociale problemer er blevet for store hvor utrygheden og kriminaliteten er til stede og hvor børn har markant sværere ved at opnå de samme muligheder

og fordi der er for mange der er udfordret på forskellig måde og jeg har svært ved at se hvordan vi ellers får alvor skulle komme ind og få fat om de grundlæggende sociale problemer og problemer relateret til en forkert udlændingepolitik hvis ikke vi havde lavet den ghettoaftale eller aftale om

hvor vi går ind mere strukturelt og får løst nogle af de problemer men det ændrer ikke på at der kan være nogle konkrete problemer og nogle konkrete omstændigheder

at de udsatte boligområder i danmark er problemfri det tror jeg heller ikke der er nogen af de mennesker der bor der og som måske endda har valgt at bo der og gerne vil bo der kan lide at bo der

at det er fuldstændig gnidningsfrit og problemfrit det der er spørgsmålet er hjælper man de mennesker ved at rive deres boliger ned eller hjælper man de mennesker ved at sætte ind med ordentlige boligsociale indsatser ordentlige indsatser omkring folkeskolen alle de ting som vi gentagne gange har foreslået og derfor er mit sidste spørgsmål til statsministeren

handler de problemer kun om problemerne

kriminalitet og sociale problemer eller handler det også om hvor folk kommer fra spørgsmålet er jo hvorfor er det afgørende kriterie imellem et udsat boligområde og en såkaldt hård ghetto hvorvidt halvtreds procent af beboerne har en anden herkomst end dansk altså at det afgørende for

udfordringer der er ikke kun handler om arbejdsløshed mangel på uddannelse danskkundskaber men også handler om etnicitet

faktisk et danmark hvor vi bor sammen hvor det ikke er sådan at du har boligområder hvor der primært bor folk med etnisk minoritetsbaggrund og andre områder hvor der så primært bor danskere

jeg ønsker et land hvor vi bor sammen og hvor vi har de samme muligheder

områder afspejler ikke et danmark med lige muligheder jeg synes det er det der er hele udfordringen og derfor bliver vi jo nødt til at sige til

at selvfølgelig handler det om kriminalitet og arbejdsløshed men det handler også om etnicitet

og det mener jeg hvis ikke vi vil udvikle os som andre lande hvor etniske minoriteter om det er første anden eller tredje generation synes jeg egentlig er underordnet bor for sig selv i udsatte boligområder med alt hvad dertil hører af andre problemer så

man bliver nødt til at tage diskussionen også

før hun blev statsminister at det skulle hun være med et parlamentarisk grundlag

stram udlændingepolitik vel ikke er det der er på på dagsordenen så jeg vil egentlig bare gerne begynde med at stille det meget enkle spørgsmål hvorfor statsministeren før valget var så meget imod

ikke have flere penge skal de ikke høje ydelser

statsministeren ikke de skulle jeg vil gerne høre hvorfor

vil være lad det blive ved at være sådan og lad andre inspireres af samme

skal man forsørge sig selv man skal gøre sig umage

gøre alt hvad man overhovedet kan for at blive integreret alt hvad man

kan for at få et arbejde lære sproget

vores samfund det er min helt grundlæggende holdning det kommer forhåbentlig heller ikke bag på spørgeren jeg er

vi tror på ret og pligt men i omvendt rækkefølge først kommer pligterne og så rettighederne det er

et problem for integrationen og det er også et problem for næste generation at så mange børn vokser op i et hjem hvor

til de børn der måtte blive berørt af deres forældres situation men helt

nogle af de integrationsproblemer vi står med i dag skyldes at der er kommet for mange hertil der har har fået

i fredags en artikel under overskriften ny forskning lave ydelser til udlændinge får færre flygtninge til at søge til danmark

i usa og hun er citeret for at sige niveauet af offentlige ydelser ser ifølge vores studier ud til at have en effekt på

vi finder at først starthjælpen og senere integrationsydelsen har haft en effekt på op til cirka fem tusind personer i mindsket nettoindvandring til danmark

det konservative folkeparti var med til at indføre altså starthjælp og integrationsydelse som gør det mindre attraktivt at være indvandrer til danmark så undgik vi med cirka fem tusind flygtninge og indvandrere der rejste hertil anerkender statsministeren den sunde fornuft i det her

til udlændinge har haft så markant en effekt på hvor mange

i europa igennem de senere år det er ikke tilfældigt at at der er nogle europæiske lande der modtager flere asylansøgere end andre og jeg synes

er en understregning af hvorfor vi har behov for et nyt asylsystem og ikke bare

videre med de samme regler jeg tror ikke at sammenhængen

ydelserne kan forklare det alene men da jeg selv var justitsminister blev jeg jo foreholdt at der var laminattrykte papirer

af verden hvor man kunne se familiesammenføringsreglerne i danmark

til statsborgerskab eller permanent ophold jeg tør ikke lægge hovedet på blokken hvilke

og der tror jeg da også at ydelser kan spille en rolle

dilemmaet og i mine øjne også hvorfor man ikke bare skal afskaffe

det ydelsessystem der var før til gengæld står jeg jo også på mål for at der er nogle børn der nu er i danmark

jeg håber så at når jeg anerkender dilemmaet til den ene side

jeg fuldt og helt det interesserer mig bare at statsministeren i sit første svar forklarer

konkluderer at vi får flere flygtninge og indvandrere til danmark når vi hæver ydelserne

at statsministeren og hendes regering har hævet ydelserne til arbejdsløse indvandrere med cirka to tusind kroner

forhåbentlig kan være med til at hjælpe folketinget til at få truffet nogle langsigtede

hvis alle i den her diskussion ville anerkende dilemmaerne

når man kommer til et land med høje ydelser er der så nogle der vælger at blive derhjemme i

for at gå ud og arbejde ja det tror

at der er og den her grundlæggende tanke om at man skal forsørge sig selv og ret og pligt kan vi bare forvente at folk kommer med udefra det er jo derfor desværre

der er så stor forskel på erhvervsfrekvensen hos forskellige etniske grupper i danmark

i hvert fald i den moderne danmarkshistorie lagt til grund at børn ikke skal betale en uforholdsmæssig stor pris for deres forældres situation jeg synes ikke

at statsministeren nævnte fn rapporten som en start

der er jo kommet en dybt dybt seriøs

faktisk skal være fem gange så ambitiøse i forhold til vores

tilfældet er i dag sådan globalt set

vi på vej mod en fire procentstemperaturstigning altså en procent er allerede dybt dybt dybt alvorligt men fire procent er fuldstændig fuldstændig uoverskueligt og den viden har

kigger ud ad vinduerne

alle går ud og shopper fordi

jo er billigt der er en forbrugsfest uden lige på fredag og det

været hele ugen og der er sådan et

vi ved at vi skal forbruge mindre

til gengæld forbruge bedre for

op med at forbruge men vi skal altså forbruge mindre men bedre og samtidig har vi en forbrugskultur hvor vi har sådan

gode varer billigt men men der er jo et

paradoks i at det går

vi bør gøre så jeg starter ud med et sådan lidt åbent principielt spørgsmål

hvordan statsministeren ser på

hele den forbrugskultur som jo er gift i forhold til

ønske om at vi skal forbruge mindre

gå ind og begynde at regulere i om man kan få lov til at gå ud og købe ting

et godt tilbud og jeg kender jo altså også mennesker der går og glæder sig til den der black

det kan være at køen allerede er er startet så jeg tror der er flere aspekter i det her her omvendt vil

må jeg sige og jeg under også danskerne her op til jul at man går ud og køber de julegaver

hvor vi bruger en renere energi og hvor vi i øvrigt bruger den energi

få en vare som er billigere på fredag men der er noget i hele vores forbrugskultur som jeg

halvering af momsen på reparationer

for at få repareret sin cykel eller få repareret sit

også foreslået at forbyde planlagt forældelse

at man i produkterne simpelt hen indbygger en forældelsesmekanisme der gør at

vaskemaskinen går i stykker på et givet tidspunkt og endelig har vi

om at varen kan vare længere

de møbler og det legetøj og hvad man ellers måtte have

på den næste generation vi har fire teenagere derhjemme at genbrugstøj og i det hele taget det at bruge tingene over en længere periode har fået et helt andet skær end det havde da jeg selv havde den tilsvarende alder alt det der synes jeg da har

rigtig meget for sig madspild den cirkulære økonomi alt det der og det håber jeg da kan komme ind som en del af

være en konsekvens af alt det vi snakker om her

spørgsmål kommer fra alternativets medlemmer

hvor langt må man overhovedet gå

efterlevet så spørgsmålet er altså hvorfor synes den nye regering at man skal fortsætte en ulovlig overvågning af danskerne

eller via logning er

til bandekriminalitet men selvfølgelig jo hele tiden gøre det med åbne øjne

vi selvfølgelig også sidder og kigger ned i for vi skal overholde de regler der er men

hvis vi kigger for eksempel på terrorangrebet tilbage i københavn i to tusind og femten spillede overvågning faktisk en vigtig rolle i forhold til politiets arbejde det er nok noget af det der har været med til overbevise mig om at det er en vej

for socialdemokratiet sin ambition om

afskaffe spontant asyl og indføre et nyt asylsystem i danmark flere journalister spurgte ind til hvornår og hvordan og dengang var svaret fra den nuværende statsminister at det kunne man ikke svare på før man selv sad med regeringsmagten og hånden på styrepinden i morgen er det fem måneder siden at regeringen mette frederiksen præsenterede sig selv for danskerne

det forekommer mig derfor ganske rimeligt i dag at spørge ind til hvordan og hvornår vi får et nyt asylsystem

statsministeren selv siger at det nuværende asylsystem er inhumant

statsministeren sagde helt tilbage i to tusind og seksten at politikerne har taget fejl i udlændingepolitikken det var ordene statsministeren brugte da hun ved samme lejlighed kaldte integrationspolitikken for

enige i diagnosen politikerne har i årtier ført en forfejlet udlændingepolitik som er inhuman over for reelle krigsflygtninge og som gør stor skade på det danske samfund i februar to tusind og atten lovede statsministeren danskerne at uanset om andre lande ville være med så var det så vigtig en sag at danmark må gå forrest tillade mig

citere fra dr sigtet er at få flere lande med men jeg er klar til at gå forrest fra dansk side det skal vi gøre fordi vi kan lave et flygtningesystem der er mere humant og som er bedre for vores eget samfund end det vi har i dag

mit spørgsmål til statsministeren lyder derfor agter regeringen at holde løftet til danskerne om i den her valgperiode at indføre et nyt asylsystem i danmark der udelukker spontant asyl uagtet

jeg også sagde dengang nemlig at sigtet

få flere lande med og det er det arbejde vi er gået i gang med

den rigtige vej at gå det mener jeg stadig

finde allierede i europa der tænker det på samme måde og det er det vi er i gang med der arbejder vi på flere niveauer og

dels er udenrigsministeren involveret i det dels er

det arbejde de to respektive ministre foretager så er vi i gang på embedsmandsniveau både

meget involveret i spørgsmålet jeg var i paris i sidste uge og diskuterede det med præsident macron jeg havde lejlighed til

var et af de emner vi brugte allermest tid på at diskutere så med andre ord er vi i gang og det skal vi også være for

det er jo også en diskussion der relaterer sig til nogle andre ting og jeg tror at et af de første skridt vi kan tage i eu som bliver afgørende

er at sikre europas ydre grænser bedre tingene hænger jo sammen

ikke sikker på at alle eu lande kommer til at se på det her på samme måde som

vi skal jo også gå på nogle af de andre dagsordener og det at få sikret europas ydre grænse på en anden og mere markant måde end i dag er i mine øjne et afgørende skridt for at få et nyt asylsystem til faktisk at fungere men vi er

andre lande vælger samme løsning på samme tid men lad mig gå videre til spørgsmål nummer to for jeg formoder ikke at jeg får svar når jeg nu ikke fik det i første omgang statsministeren er sikkert klar over at danskernes tillid til at

ikke nogen grund til at opfinde den dybe tallerken en gang til vi

styrer verdens flygtningestrømme og dem kan vi jo

set støtte endnu mere i stedet for at kaste os ud i et parallelt system tidligere integrations og udlændingeminister inger støjberg oplyste i maj to tusind og nitten at og jeg citerer et asylstop strider ikke imod danmarks forpligtelser i forhold til fns flygtningekonvention vi ved også at vi har et retsforhold i eu der betyder at vi i danmark har råderet over og bestemmer vores flygtninge og asylpolitik selv når det forholder sig sådan

må det jo betyde at vi i danmark selv kan bestemme

jeg nødt til at spørge hvad er det der afholder regeringen fra at sætte de nødvendige lovændringer i gang

den beskyttelse der er

handler om vores forpligtelse til at beskytte mennesker på flugt ikke hvor vi beskytter dem

jeg tror vi vil kunne lave et mere humant flygtningesystem ved at hjælpe flere i nærområderne fordi vi

hen også kan hjælpe flere mennesker det er rigtig rigtig dyrt at modtage flygtninge her det er rigtig rigtig dyrt at have de afviste asylansøgere som ikke alene er danmark men også i andre lande vi kunne hjælpe flere mennesker for det samme antal kroner og øre så jeg deler egentlig den tidligere regerings vurdering af sagen vi har så vurderet at vi gerne vil gå i gang med det her arbejde og at den gode måde at gøre det på

er at søge så meget indflydelse på europæisk plan som overhovedet muligt og

og dermed nye prioriteter og i det samarbejde vi har også bilateralt med nogle af landene

spontanasyl burde ikke være så kompliceret når vi nu har et forbehold i eu og når vi nu har en flygtningekonvention som jo ikke dikterer at vi skal give flygtninge asyl i danmark men at vi kan hjælpe i

regeringsperiode altså hvis ikke man når at komme igennem med det og hvis ikke man når at

og kan man med rimelighed sige at statsministeren kom til magten på lidt falske forudsætninger måske lidt som lars løkke rasmussen gjorde da han i to tusind og femten

vi er i fuld gang og det er klart at det

både alliancer på europæisk plan men også lydhørhed på europæisk plan

man bare gør fra den ene dag til den anden og det har jeg aldrig nogen sinde påstået jeg tror at en af de mest benyttede sætninger

at være ærlig om det der er svært og selvfølgelig er asylområdet svært ellers havde den tidligere regering jo løst problemet

med sit parlamentariske grundlag fordi det er kompliceret men man skal jo først have en retning før man kan skabe resultaterne og jeg håber da på opbakning til at vi kan gå videre i det her spor

kunne gøre i en situation hvor vi er helt sikre på at vi kan garantere for den konkrete flygtnings beskyttelse et andet sted og den sikkerhed har vi altså ikke når der ikke er en konstruktion endnu

tankeeksperiment og det er jo kontrafaktisk historieskrivning og det skal man passe på med men hvis man bare lige forestiller sig at danmark ikke var blevet førende på vindenergi hvis hvis ikke

hvordan havde dansk økonomi så set ud det interessante når man kigger på dansk økonomi nu er

at danmark klarer sig godt er på grund af vind

på baggrund af de beslutninger der på et tidspunkt er truffet omkring forskning omkring erhvervspolitik og omkring uddannelse det bedste vi kan gøre nu er at sikre et stærkt grundlag for danmark også i fremtiden og det hviler i mine øjne først og fremmest på at bruge flere penge på forskning så vi finder de

uddannelsesfundament at stå på den tidligere regering inklusive spørgerens eget parti har jo skåret markant ned på uddannelse

en fejlbeslutning og en forkert måde at drive dansk økonomi på

en økonomisk politik der gør at

men i al respekt nogle reformer der peger mere fremad man kunne kalde

vores evne til at udvikle de nye svar

den grønne omstilling der gør at danmark kan blive ved med at have høj beskæftigelse det er i mine øjne noget af det dansk økonomi har behov for

det står i øvrigt også i vores forståelsespapir og en af de grupper jeg gerne vil pege på her

grønne forskning der var jo ingen ud over regeringen selv der kunne se ideen i det al den stund at en af grundene til at danmark klarer sig godt i dag er fordi vi er foran på det grønne der har så været synes jeg

til at man har slækket på de grønne ambitioner nu er vi på vej op igen

er jo fordi vi både er innovative

er relativt højtuddannede og samtidig er dygtige til at producere og at uligheden i øvrigt er så lav i danmark at vi kan finde ud af at arbejde sammen på arbejdspladsen så en af grundene til at vi står stærkt jeg beklager

for liberal alliances formand er fordi danmark i høj grad er

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg

tingets samtykke som givet

v nitten af kasper sand kjær mads fuglede katrine robsøe astrid carøe mai villadsen katarina ammitzbøll uffe elbæk og henrik dahl

er forslag til vedtagelse nummer v atten af jens henrik thulesen dahl og peter

slutter for stemte

andre i forslag der stemmes om udvalgets indstilling og der kan stemmes

afstemningen slutter

der er ikke flere afstemninger så de der har andre gøremål

at være i salen kan nu stille og roligt forlade

at lovforslaget

af sundheds og ældreministeren eller om ændringsforslag nummer ti og elleve tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

tilbage fra toogtyvende marts to tusind og nitten om en ny procedure for indsamling af vælgererklæringer

der ønsker at stille op til folketingsvalg

en aftale der blev indgået mellem alle folketingets partier dengang

til nye partier den nye procedure vil omfatte alle der

og nylig set eksempler på

lovændring strengt nødvendig altså en lovændring som fremover vil sikre at lovens ord også bliver fulgt i praksis og det håber og tror jeg også

det her lovforslag med lovforslaget indføres der en ny portalløsning til indsamling af vælgererklæringer for både vælgere og partier løsningen vurderes samlet

lettelse for både vælgere og partier og det kan vi jo

kun glæde os over alle sammen

at engagere sig i demokratiet men selvfølgelig skal man også overholde reglerne med dette lovforslag sikrer vi at nye partier konkurrerer på lige vilkår jeg kommer til at stille nogle spørgsmål i selve udvalgsbehandlingen

vi fra venstres side har brug for at få helt styr på blandt andet

kommer jeg nok til at stille nogle spørgsmål om selve tidsplanen altså hvornår man rent ud sagt forventer at kunne igangsætte den her nye portalløsning

hele debatten om vælgererklæringer kom jo op tidligere på året da det viste sig at flere nye partier ikke fulgte retningslinjerne for indsamling af erklæringerne

ikke var hjemmel til at stoppe det eller straffe

for indsamling af vælgererklæringer første del af aftalen blev vedtaget her i salen tilbage i august hvor det blev besluttet at der kunne gives forskellige sanktioner hvis man ikke fulgte reglerne nu kommer så det næste delelement som handler om en ny procedure og et nyt digitalt portalsystem for vælgererklæringer til brug for anmeldelse af nye partier der ønsker at stille op til folketingsvalg og europaparlamentsvalg det handler kun om proceduren der ændres i denne sammenhæng ikke

reglerne om godkendelse og reglerne om hvor mange erklæringer der skal samles for at blive godkendt til at stille op en detalje i lovbemærkningerne er en diskussion af at man ifølge databeskyttelsesforordningen ikke må behandle eller offentliggøre oplysninger om specifikke personers politiske overbevisning det er generelt også en meget passende regel men heldigvis når man frem til at man lige i den her sag

men selvfølgelig skal det være offentligt kendt

er ansvarlig for et givet parti som søger opstilling til folketinget eller europa parlamentet

dansk folkeparti at det understreges i lovforslaget at tilgængeligheden til den nye digitale løsning sikres

og vi synes også det er godt at der er mulighed for at afgive vælgererklæringer på papir

til digital post i høringssvarene problematiseres en række risici i forhold til datasikkerhed og anonymitet i systemet ministeriets

for at tage hånd om eventuelle problemer

rigtig vigtigt element i det nye system vil vi i dansk folkeparti i udvalgsbehandlingen gerne have uddybet svarene på de spørgsmål der er kommet ind i forbindelse med høringsprocessen

forventning om gode uddybende svar

en udmøntning af den politiske aftale fra marts to tusind og nitten som vi

med den tidligere indenrigsminister og det vi jo her får gennemført er

at vi får den der

det er vi forbi nu der bliver lavet en selvstændig portal det der bliver spændende i

i andetsidste afsnit at man går i gang når den nye digitale løsning er klar til idriftsættelse det er jo altid spændende når det er nye portaler og it løsninger man skal gå i gang med

på plads for det det er meget meget vigtigt også for vores demokrati at vi

får partier godkendt til opstilling uden at der bliver brug for snyd så

ikke kan omgås så det gør det både mere smidigt og det gør det mere sikkert og det kan vi i alternativet

når det handler om at samle vælgererklæringer som jo er basis for at

partiet for at få lov til at stille op men også forhindre at man snyder på den måde som

som loven pålægger et parti at have

dem der stifter nye partier er nogle utilregnelige typer det har mange af os kendskab til fra det virkelige liv

sommerferie fremsatte jeg som bekendt det første af to lovforslag om vælgererklæringssystemet hvor vi som noget nyt indførte sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer med det lovforslag satte vi

for den praksis hvor nye partier kunne skyde genvej til stemmesedlen

den politiske aftale fra foråret om en ny procedure for indsamling af vælgererklæringer der var tale om den bredest tænkelige politiske aftale i og med den blev indgået af alle daværende

for vores fremtidige vælgererklæringssystemer når vi så har fået

sige at mit ministerie allerede er godt i gang med at forberede hvordan den nye vælgererklæringsportal kommer til at se ud

også meget gerne på yderligere udvalgsspørgsmål om det

vil også bare kvittere for dansk folkepartis bemærkning om at det lader til at at vi faktisk

har fået justeret lovforslaget i forlængelse af de indvendinger der har været fra datatilsynet men det uddyber jeg meget gerne i udvalgsbehandlingen og naturligvis

borgerlige om overgangen fra det gamle til det nye system så alt tak for en

at ministeren bekræftede at det er i løbet af

der er jo nogle gange hvor de her kære it systemer ikke altid lige fungerer

så kunne ministeren måske sætte lidt flere

det er sådan at det er den nuværende leverandør

systemet her og det betyder også at ministeriet parallelt med

det lovforberedende arbejde har fået lavet lavet en foranalyse i

det kommende system så vi er sikre på at jura og system kommer til at hænge sammen det vil i hvert fald bringe os et stykke ad vejen i forhold til til de mulige problemer som ordføreren spørger ind til

så vi kan kan få det fastsat i en bekendtgørelse så vi er sikre på at tingene stemmer overens og at det ikke er en eller anden formulering i lovforslaget der ender med at spænde ben for en eller anden teknisk udformning af systemet

klog af skade prøvet at gøre den her proces så smidig som muligt

hvornår man har det helt på plads

det samme som som vi har oplevet altså at der er nogle der på

reglerne men tak for svaret indtil videre og jeg

er vigtigt at slå fast at det har vi jo fået lukket muligheden for uafhængigt af hvilket system vi har med det lovforslag vi vedtog som giver mulighed for at sanktionere hvis man omgår reglerne

en sanktionsmulighed der gælder for alle former for snyd i alle systemer så man kan sige at selv hvis det her skulle blive forsinket

så har vi faktisk som ansvarligt folketing

set i lyset af at det er en udmøntning af en aftale den tidligere

indgik jeg skal ikke stå og gentage hvad

går ud på men blot konstatere at det er nogle rigtig fine

forslag i venstre er vi glade for at der kommer mere gennemsigtighed i forhold til hvilke foreninger og private virksomheder der kan godkendes

socialtilsynet til at varetage de her arbejdsfunktioner det giver øget tryghed for borgerne og det giver øget tryghed for den nære pårørende

at borgerne og de nære pårørende fremover ikke skal være bundet økonomisk hvis de indgår en aftale med en forening eller en virksomhed der ikke er godkendt vi har noteret os høringssvarene

og det har også ført til tilføjelser om underretning af alle kommuner i i tilfælde af ophør af godkendelse som jo skal koordineres igennem de fem tilsyn vi har så i venstre støtter vi op om lovforslaget her

to og tyve og handler om styrkelse af borgerens retssikkerhed i forhold til servicelovens hjælpeordning det er sådan i dag at det som udgangspunkt er borgeren der får bevilget en hjælpeordning uanset om det er § fem og halvfems eller § seks og halvfems om det er konstant tilskud til ansættelse af en hjælper eller en ordning med borgerstyret personlig assistance er det borgeren som har arbejdsgiveransvaret det er så muligt i

til de gældende regler at overføre tilskud og arbejdsgiverfunktionen til en nær pårørende eller en forening eller en privat virksomhed for foreninger og private virksomheder gælder at de skal være godkendt af socialtilsynet for at de kan varetage arbejdsgiverfunktionen i ordningen

er godkendt må kommunalbestyrelsen ikke udbetale tilskuddet og som det er i dag er

med foreningen eller den private virksomhed

her det her forslag kommer ind i billedet for når vi har vedtaget det

vil en given aftale ikke være bindende for borgeren hvis foreningen eller den private virksomhed ikke er godkendt af socialtilsynet samtidig bliver socialtilsynet forpligtet til at oprette og løbende opdatere en offentlig tilgængelig liste over godkendte foreninger og private virksomheder

det giver en øget tryghed for borgeren i de situationer så som sagt er

del af forliget fra satspuljen nitten til to og tyve og vi står dermed allerede i fødslen bag dette forslag vi ønsker at sikre at

stadig væk har deres retssikkerhed i behold jeg synes i lighed med de tidligere talere at det er et vigtigt og fint forslag og det bakker vi

når de indgår en aftale om at overdrage arbejdsgiverfunktioner til

hjælpeordninger både efter servicelovens § fem og halvfems og

urimeligt for enhver at borgere der har fået bevilget tilskud til ansættelse af en hjælper kan komme i den situation at de selv kommer til at hæfte for udgiften

indgår en aftale om at overføre tilskud af arbejdsgiveransvar til en

forening eller en virksomhed som viser sig ikke at være godkendt af socialtilsynet og som kommunen derfor ikke må udbetale tilskud det er en

der hurtigst muligt må rettes op på sådan som det også foreslås her i forslaget jeg tænker at det er

at en aftale fremover ikke skal være bindende hvis den pågældende forening eller virksomhed ikke er godkendt det giver næsten sig selv når man ikke kan modtage tilskuddet fra kommunen

og jeg synes i virkeligheden også at det er så oplagt

man måske skulle have fulgt kls

så man ikke gør det til en betingelse at at det kun er hvis den pågældende virksomhed

at det var sådan og når jeg tænker sådan

er det fordi at de borgere vi her taler om

som lige præcis i kraft af deres handicap kan komme i klemme fordi de faktisk ikke

den tilkendegivelse der er kommet fra den pågældende virksomhed

eller forening nu deltager i forliget så derfor vil jeg undlade at stille ændringsforslag til forslaget jeg synes det er et glimrende forslag men men hvis der i det videre udvalgsarbejde skulle være en fælles opfattelse af at man egentlig også godt kunne imødekomme den del af kls høringssvar så ville

betrygge borgernes retsstilling

overvejer om ikke vi skulle lave sådan en ændring

ville jeg være vældig tilfreds med

to tusind og nitten til to og tyve på børne og socialområdet som konservative er en del af vi støtter derfor lovforslaget som er med til at sikre borgerne og de nærtståendes retsstilling når de indgår en aftale om overdragelse af arbejdsgiverfunktioner til foreninger eller private virksomheder

ud af kontrakten med private firmaer eller lignende eller foreninger hvis det viser sig at pågældende organisationer ikke er godkendt af socialtilsynet

for eksempel at man laver en liste over

er godkendt så man kan se hvem der er godkendt af socialtilsynet så

ordning som mange handicappede har gavn af der har været nogle problemer med at administrere ordningen og og de problemer har vi nu ved en bred aftale fået ryddet af vejen det er selvfølgelig rigtig positivt så det er et godt samarbejde vi

foreninger og private virksomheder i hjælpeordninger vi håber fra regeringens side og det er det der har været formålet både med lovforslaget og med aftalen at sikre en større sikkerhed i hjælpeordningerne som jo er en rammen for en god og stabil hverdag for mennesker med svære funktionsnedsættelser jeg står selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål der nu er blevet bebudet under udvalgsbehandlingen

at plejefamiliernes landsforening de anbragtes vilkår dansk handicap forbund og dansk psykolog forening kritiserer kommunerne for at flytte børnene pludselig på grund af for eksempel konflikter med plejefamilien eller økonomiske hensyn

bør der være uvildig instans som skal godkende tvangsfuldbyrdelsen for at sikre barnets tarv det vil så

fra et anbringelsessted til et andet det er det man også vil give

sociale arbejde hjertestilhed stop vold mod børn og dansk handicap forbund kan blandt andet ikke tilslutte sig

forslag og de bemærker jo også samtidig

har foregået ulovligheder i forhold til de her sager

mod deres vilje blevet tvangsflyttet og

at se om vi kan imødekomme nogle af de høringssvar

som ordfører for familie og trivsel er min kerneopgave at bidrage til at sikre bedre rammer for at udsatte børn og unge får en mere tryg og stabil opvækst opvæksten er på mange måder grobund for hele vores samfund hvis problemer i opvæksten udvikler sig kan det i værste fald resultere i voksne samfundsborgere der står uden for fællesskabet både økonomisk og socialt

sidste år lykkedes det venstre at indgå en bred aftale om satspuljen på børne og socialområdet for

en og tyve en aftale

forslaget udmønter initiativer fra satspuljen som blandt andet skal medvirke til at anbragte børn og unge får ro og stabilitet og så vidt muligt skånes for grundløse genbehandlinger af anbringelsessagen en række kommuner har beklageligvis oplevet børnesager hvor forældremyndighedsindehaveren anmoder om hjemgivelse så snart anbringelsessagen

sige at sagerne hele tiden er under behandling til unødig og voldsom belastning for barnet derfor glæder det mig at kommunen med forslaget i praksis får mulighed for at afvise at behandle anmodninger fra forældremyndighedsindehaveren om hjemgivelse af børn og unge når forholdene ikke er væsentlig ændret til slut er det glædeligt at man også har inddraget forældrenes retssikkerhed i lovforslaget det foreslås at indføre krav om at en indstilling fra kommunen om anbringelse uden samtykke skal indeholde en særskilt vurdering af forældremyndighedsindehaverens kompetencer i forhold til at drage omsorg for barnet og håndtere barnets særlige behov

har begge aspekter med for området er noget komplekst sagerne er vidt forskellige og det er vigtigt at der kommer mere kvalitet i

det her igennem en gang til jeg har jo som ordfører på området

henvendelse til ministeriet for at udtrykke mine bekymringer i forhold til

er nogle der er gode og andre

forbedringer hjælp og støtte til familier og børn på anbringelsesområdet

der sker med dette lovforslag og det har jeg også orienteret ministeriet om

skulle bidrage til betaling for deres anbringelse tidligere var

så et særskilt lovforslag som fulgte op på vores beslutningsforslag

at putte det ind i det her lovforslag

selv om man har indgået en aftale

indgik der bliver udmøntet men man må også som politiker reflektere og se på de høringssvar der kommer og derfor vil jeg opfordre ministeren til at genindkalde partierne bag aftalen

imødekommet men jeg mener at det er vigtigt

nødvendigt hvis barnet er i fare men jeg oplever altså gentagne gange

ikke er i fare vi har set gentagne

ved sin plejefamilie hans biologiske far ville gerne have han skulle blive ved sin plejefamilie men kommunen ville gerne have andreas fjernet fra sin plejefamilie

hvis man indfører det her så jeg synes bare at vi som politikere har et ansvar for

det er det rigtige lovforslag der ligger her eller der er andet vi kan gøre derudover har

tidligere i forhold til de spørgsmål jeg har stillet og i forhold til de høringssvar der er

der arbejder på det her område har jo ikke

en jubel i deres høringssvar men er også dybt bekymrede

overveje om det ikke er en uvildig instans som skal ind over beslutningen om tvangsfuldbyrdelse af afgørelser om ændret anbringelsessted uden samtykke eksempelvis kunne kommunen indstille til familieretshuset eller sågar familieretten at behandle en sag om tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse om ændret anbringelsessted uden samtykke afgørelsen herom fra familieretshuset skal fortsat kunne påklages til ankestyrelsen ligesom en afgørelse fra familieretten skal kunne påklages til landsretten det er altså vigtigt når vi ser de her sager at der er retssikkerhed med det så derfor

forældres retssikkerhed vi ville sikre børn og vi ville sikre bedre

men jeg må bare sige at det der lige ligger på bordet her

har vakt min bekymring og jeg håber at vi

det op i udvalgsbehandlingen og simpelt hen stille nogle opklarende spørgsmål eller mødes i aftalekredsen

det er den vej vi ønsker at gå

her ser vi på rammen omkring børn der er anbragt uden for hjemmet og det er jo en alvorlig sag vi giver blandt andet hjemmel til kommunerne til at afvise at behandle en anmodning fra forældrene om hjemgivelse hvis der ikke er sket væsentlige ændringer derhjemme

uden grund og overskriften på det er at prøve at sikre nogle tryggere og bedre rammer omkring de anbragte for så vidt angår den del af forslaget der handler om hjemmelen til at tvangsanbringe unge der allerede er anbragt uden for hjemmet så understreges det jo i lovteksten at dette kun skal finde anvendelse i helt særlige tilfælde og det mener jeg bestemt også ikke desto mindre støtter jeg også både socialdemokraternes og dansk folkepartis forventninger om at vi

så vi er positivt indstillet over for dette lovforslag

vi i udvalgsarbejdet sikrer os lige præcis at de her meget

i et spændingsfelt mellem de betydningsfulde voksne der er omkring dem lovforslaget er en del af en aftale som blev indgået for at skabe ro og stabilitet for anbragte børn og unge og for at understøtte forældrenes retssikkerhed i de sager det er kun de initiativer der kræver lovændringer lovændringer fra den aftale som vi har fokus

er derfor fortsat et arbejde at gøre for at praksis på området også kan håndtere de komplekse processer der er på spil og at retssikkerheden for såvel børn som voksne forbedres

for at styrke retssikkerheden på et område hvor der ses fejl blandt andet i forhold til handleplaner børnesamtaler tilsyn med mere

derfor er det vigtigt at de grundlæggende principper om barnets bedste forebyggelse inddragelse og information som fremgår af formålsparagraffen i serviceloven på det her område

fremhæves en anbringelse

på at løse nogle problemer men det betyder samtidig at nogle nye problemer opstår det handler derfor om at skabe udviklingsmuligheder for børnene men det kræver samarbejde mellem alle de involverede og at man anerkender at lovgivning og regulering

ikke i sig selv løser problemerne det her felt handler om følelser og relationer og derfor skal man ikke undervurdere betydningen af myndighedspersonernes tilgang i arbejdet og rammerne for det arbejde de skal udføre dramaer op til en anbringelse kan have skabt et konfliktfelt og gjort parterne til modspillere i stedet for medspillere

styrket oplysningsgrundlag i anbringelsessager

retssikkerheden dialog og samarbejde er den bedste sikring af et godt forløb for barnet lovforslaget må derfor heller ikke ændre ved udgangspunktet i serviceloven nemlig samarbejdet med familien om barnet og det skal være tydeligt for forældrene og barnet hvad baggrunden

og indholdet af foranstaltningerne er når det undtagelsesvis

kommunernes forpligtelse til at sikre støtte til forældrene og en handleplan for hvordan man kan være med til at løse de problemer som har været medvirkende årsag til anbringelsen vigtig både i forhold til samvær under anbringelsen og en eventuel hjemgivelse så når der i lovforslaget lægges op til at kommunen kan afvise at behandle ansøgninger om hjemgivelse ved anbringelser uden samtykke hvis der ikke er sket væsentlige ændringer af de forhold som var baggrunden for anbringelsen ja så stiller det nogle krav til hvordan sagen håndteres op til anbringelsen og under anbringelsen og som det er understreget i bemærkningerne til lovforslaget

ændrer det ikke ved de krav der er til indhold under sagen at det skal være tilstrækkelig oplyst klageadgang og så videre

foreslås det at der altid i sager om anbringelse uden samtykke skal være en forældrekompetencevurdering som også tager stilling til om det er muligt at undgå anbringelse ved at give forskellige former for hjælp og støtte til forældrene samtidig ønskes det at sikre kvalitet i undersøgelserne ved at det kræves

en autoriseret psykolog alt det støtter vi

så er der hele det her spørgsmål om tvangsfuldbyrdelse som jeg lige vil nå at knytte

det er altså vigtigt her at vi sikrer at det kun sker hvis det ville være til skade for barnet

og hvis der samtidig ikke er nogen andre muligheder og det skal ske så skånsomt som muligt for barnet til sidst vil

den del af lovforslaget som handler om

et job og håber på at det

dem der er over atten år med de ord

og stabilitet for udsatte børn og unge ved en anbringelse uden for hjemmet

jo netop er så vigtigt i forhold til deres trivsel det gælder for eksempel ro

en anbringelse uden samtykke hvor børn og unge skånes for grundløse genbehandlinger af anbringelsessagen som kan være meget belastende og kan være med til at skabe utryghed for barnet når der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene i sagen herudover

der blandt andet også i lovforslaget en styrkelse af sammenhængen mellem valg af anbringelsessted

vigtigt for at barnets hverdag fungerer og

trives endelig vil jeg nævne

indeholdt en særskilt vurdering af forældremyndighedsindehaverens kompetencer i forhold til at drage omsorg for barnet eller den unge og der indføres et krav om at eventuelle psykologiske undersøgelser af forældremyndighedsindehaveren

det skal jo være med til at øge kvaliteten af undersøgelsen til slut vil jeg nævne at at lovforslaget også lægger op til en ophævelse af egenbetalingen for døgnophold for børn og unge under atten år

det konservative folkeparti støtte

hvis der på baggrund af høringssvarene er grund til justeringer

af behandlingen af en anbringelse i det uendelige

jo fint nok at man kan afvise at genoptage en sag hvis der

at så mange sager er baseret på fejl som flere af de andre

nogle rettigheder hvis man nægter dem at kunne genoptage

anbragt på grund af en fejl eller at der har været væsentlige fejl i en procedure

en ting vi er nødt til at debattere efterlader det her nogle

meget svær situation hvor de faktisk burde kunne

afgørelse om ændret anbringelsessted uden samtykke

politiets bistand i helt særlige tilfælde hvor det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges bedste her har vi jo siddet

for at sørge for at der ikke var noget barn

vi vi arbejdede rigtig rigtig meget med

der ikke længere er nogen børn der skal hentes

under et bord mens de skriger af en foged eller en politiperson som så mod forælderens vilje

vi var igennem

i familieretten for at sikre at der ikke er noget barn der bare skal fjernes af politiet og nu synes jeg

læst endnu mere på det for det er ikke enkelt lovstof jeg synes faktisk ikke

mange initiativer der skal forhindre at politiet henter de her

l otte og tres udmønter vi en aftale som er en

som flere ordførere også har været inde på er målet med aftalen jo at give anbragte børn

blandt andet ved at undgå anbringelsessager hvor der reelt ikke er sket en

børn i et eller andet omfang også beskyttet mod hensynsløse

om så derfor støtter vi også lovforslaget

vi ved jo alle at vi står med et lovforslag som udmønter de lovgivningsmæssige delinitiativer i ro og stabilitet for udsatte børn og unge fra sidste års satspuljeaftale og så udmønter lovudkastet også de to delinitiativer styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager fra samme politiske aftale formålet med lovforslaget er blandt andet at understøtte

sfs ordførers ord risikerer at komme i klemme mellem betydningsfulde voksne

har oplevet rigeligt af i deres liv allerede med lovforslaget

behandle anmodninger fra forældremyndighedsindehaveren om at få hjemgivet børn og unge der er anbragt uden samtykke når der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene i sagen

det er et af delelementerne i lovforslaget og

der foreligger hvis man kigger i høringsnotatet

opridset en lang række af de præciseringer der er blevet lavet i bemærkningerne til lovforslaget som følge af høringssvarene jeg synes det er vigtigt

når man kan konstatere at der er et

der bliver svigtet af sine forældre så at tage ansvaret på fællesskabets skuldre og at

uddybninger og justeringer i lovbemærkningerne ud fra høringsnotatet

blandt andet i forhold til hvad det så

at der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene det er selvfølgelig en af de afgørende

meget gerne ind i det skal alle ordførerne også vide at få det her uddybet yderligere i udvalgsbehandlingen så vi kan være helt sikre

det diskuterer jeg også meget gerne med udvalget men jeg tror vi må holde tungen lige i munden med det konkrete lovforslag

det vi nu har aftalt at det skal kunne gøre jeg vil ikke gå dybere ind i alle

lovforslaget her der er syv forskellige og jeg synes ordførerne har været

at gennemføre afgørelse af ændret anbringelsessted uden samtykke jeg kan sige

til alternativets ordfører og andre der måtte interessere sig for det at denne hjemmel

i dag når man taler om at gennemføre afgørelsen der handler om

at barnet skal fra forældrene og til plejefamilie eller døgninstitution ombudsmanden har

et anbragt barn der for eksempel skal flyttes fra et opholdssted til et andet fordi barnets behov har ændret

gennemføre det uden samtykke den hjemmel findes ikke i dag

en parallelitet til at hjemmelen er der i dag når

fra forældrene og til plejefamilie eller anbringelsessted men vi mangler det når det

være behov for et andet tilbud end det

og yderligere understreget i bemærkningerne på baggrund af høringssvarene at det

i helt særlige tilfælde hvor barnets eller den unges behov for ændret støtte er meget

at der ud fra hensyn til barnet

vil kunne være grundlag for fuldbyrdelse af afgørelsen med politiets bistand så det er også blevet yderligere indhegnet i bemærkningerne i forlængelse af høringssvarene for jeg er enig med alle ordførerne i at det

noget der pludselig skal til at finde sted i vældig mange tilfælde

indført at der i de her sager vil være en pligt til at registrere det og indberette det til ankestyrelsen så vi kan følge udviklingen meget meget tæt og det fornemmer jeg efter dagens debat at

ordførerne alt det her skal vi selvfølgelig nok også gerne uddybe yderligere

og takker bare for en god og konstruktiv førstebehandling af

som det medgiver jeg jo er

at man kan tvangsfuldbyrde så politiet kan komme ind når man skal

til et andet anbringelsessted

noget andet er jo retsplejeloven i forhold til hvad politiet

noget andet er at man vil have det ind i servicelovgivningen og

man kunne jo også gå den anden vej og sige skal vi overhovedet have sådan en en lovhjemmel

i i de her sager og i andre sager hvor politiet

og derfor synes jeg bare at ministeren simpelt uddybe hvornår det er af hensyn til barnets bedste vi har set andreassagen

er det social og indenrigsministeren der skal svare

kan ikke gå ind i en konkret sag

at være ret grundig her i min opsamling i forhold til hvordan det er afgrænset og indhegnet

i lovforslagets bemærkninger og at det kun er i ganske ganske særlige tilfælde undtagelsesvise tilfælde hvor barnets eller den unges behov for ændret støtte er meget

ligesom der jo er den sikkerhed for os alle sammen i at de her meget få sager vil vil blive indberettet til ankestyrelsen så vi kan følge udviklingen så vil jeg sige

at der allerede i dag er nogle regler i serviceloven som gælder når en ung fjernes tvangsmæssigt fra forældrene men de gælder ikke hvis det af hensyn til den unges bedste er nødvendigt at flytte den unge fra for eksempel

specialiseret institution til en anden

til det her område når det sejler så meget

i stribevis på det her område i forhold til sagen fra esbjerg omkring michael lambert der skulle tvangsfjernes fra

andreassagen var i i fjernsynet og det er derfor jeg nævner det med navn

og så mange andre ting som viser at det her område

talerstolen og siger at alting fungerer virkelig godt på anbringelsesområdet tværtimod jeg tror vi har brug for at få gået det her område efter med en tættekam

som sætter modsatrettede krav er for procestung i hvor høj grad det handler om ressourcerne eller fagligheden derude

om de foranstaltninger der bliver iværksat hvornår

det her lovforslag laver nogle konkrete forbedringer undskyld formand men den store diskussion har vi jo som opgave at tage desuagtet at der er

både hos mig men også hos andre omkring det her så er det jo fordi

og det er vanskeligt at se at man at man helt er i mål med at

hvordan sikrer vi

gedigne forsøg på at samarbejde med forældrene at inddrage dem i sagsbehandlingen at

anbringelsen ikke alene ud fra barnets behov men også

i barnets relation til sine forældre det er

ministeren siger og det står også i

betrygget udvalget i at det er ordentligt defineret i lovforslagets bemærkninger og dermed også i

eventuelle vejledninger der måtte komme ud for det er jo klart

indlagt en bagstopper der gør at vi kommer til at kunne følge nøje ved ankestyrelsen hvor mange sager der kommer her og det er jo meget meget tydeligt jeg behøver næsten ikke at læse det op igen

skal være i helt særlige tilfælde og det vil vi jo så kunne følge med i men lad os få det

ikke men ordføreren har måske en mulighed for at stille det igen

gjort sig et ordentligt forsøg på at samarbejde med forældrene og få forældrene medinddraget i beslutningen om at at anbringe barnet men lige i forhold til

med tvangsfuldbyrdelse ville det ville det

opfattelse være inden for formålet at en kommune for eksempel havde uoverensstemmelser med et anbringelsessted

og et ændret behov hos barnet vil jo ikke falde inden for det her men lad os få det uddybet

det vil jo være en god måde at få de bekymringer der måtte

ændrer ved hele det fundament som anbringelsessager går på jeg skrev faktisk ned at ordføreren sagde i sin tale at

her forgæves anmodninger om hjemgivelse kan undgås hvis man har et

samarbejde og derfor handler en en del af lovforslaget her

bedre belysninger af forældrekompetencer bla og det

og den første der har ordet

fokus på indsatsen for anbragte børn og unge

og god barndom og som samfund har vi

voksen

for selvfølgelig skal retssikkerheden være i orden børnene skal inddrages i beslutningerne

ikke kun fordi loven siger det men fordi det er hele forudsætningen for at sætte tidligere ind og sikre børn en god og tryg opvækst når deres forældre ikke er i stand til at tage ordentligt vare på dem

at der ifølge de nyeste tal fra børnesagsbarometeret er så mange fejl i kommunernes sagsbehandling i anbringelsessager for det er endnu et svigt af udsatte børn og unge når der ikke holdes børnesamtaler inden afgørelse i sagen

for eksempel ikke følges godt nok op på

i en slags limbo hvor der ikke er styr på og ro omkring deres ståsted i livet

når en kommune vælger at anbringe et

her er det anbringelsesstedernes opgave at

børnene skal mødes med den omsorg der hører sig til i et trygt og godt hjem

hverdagssnak over middagsbordet

skal de voksne have de rette faglige kompetencer

anbringelse på en døgninstitution eller et opholdssted for ofte

viser feks at det kun er otte og tyve procent af de anbragte børn og unge på døgninstitutionerne der føler sig hjemme der hvor de er anbragt vi har sammen

og tyve taget de første skridt hen imod at blive klogere på hvor skoen trykker derfor ser jeg også meget frem til den undersøgelse af kommunernes anbringelsessager som vi sammen har aftalt

vi i aftalen om reserven har fremhævet den kulegravning af reglerne og den kommunale praksis på området som regeringen og kl har sat i gang de to undersøgelser kan tilsammen bidrage til et overblik over nogle af de udfordringer der er i sager om anbringelse uden samtykke for eksempel i forhold til retssikkerhed og inddragelse af børnene

udsatte børn og unge

for mange anbragte børn og unge oplever ustabilitet og uro i deres anbringelse på trods af at de i særlig grad har behov for et trygt og stabilt hjem

halvdelen af de hjemløse unge har været anbragt hver fjerde tidligere anbragte mand har været i fængsel før det tredivete år

unge med anbringelsesbaggrund har fået en ungdomsuddannelse som fem og tyve årig

slå ned i selvmordsstatistikker og andet hvis vi skal gøre

skal vi gå mere grundlæggende til værks jeg har talt med både nuværende og tidligere anbragte børn og unge en lang række organisationer praktikere tænketanke og eksperter

fuldt ud færdig med at danne mig et overblik over udfordringerne på området men der begynder at tegne sig et billede

jeg tror at det skyldes at problemerne først opstår når barnet bliver teenager jeg tror at det først er dér de bliver opdaget de børn skulle have haft den rette hjælp langt tidligere og for nogle vil en anbringelse uden for hjemmet på et tidligere tidspunkt være

risikerer at blive skadet for livet

skal de ikke længere have det ansvar her skal samfundet tage over så udsatte børn får den omsorg og nærhed fra stabile voksne

og starte forfra det kræver

at børnene bliver hørt og at deres holdninger indgår i grundlaget for den indsats de får

hvordan de oplever at de ikke har nogen indflydelse på deres situation og hverdag kommunedamerne som de kalder dem lytter ikke til dem og spørger dem ikke om noget

til at få skabt en god hverdag og hele mennesker som kan stå på egne ben

mellem biologiske forældre kommunen og

vi bliver nødt til at komme til bunds i hvorfor det går galt så skal vi blive klogere på hvad der skaber den gode anbringelse i en plejefamilie så endnu flere anbragte børn kan få en god og kærlig plejefamilie

og derfor skal plejefamilierne også have nogle ordentlige vilkår vi skal sørge for at de får støtte sparring og uddannelse så de er klædt ordentligt på til opgaven så skal vi sørge for at de anbragte unge kommer godt videre i voksenlivet når anbringelsen er forbi

men tidligere anbragte unge er ofte fattige på livsvidner de har ofte

i den svære overgang til voksenlivet jeg mener at samfundets forældreopgave for anbragte børn indebærer et ansvar for hele

går ind i voksenlivet og vi svigtet når halvdelen af de hjemløse unge er tidligere anbragte

deres eget liv endelig skal indsatsen

anbringelsesstedernes overskud

kan trække overskud ud af institutionen

at kunne tage livtag med områdets udfordringer min og regeringens ambition er at anbragte børn får de samme muligheder i barndommen og voksenlivet som deres jævnaldrende

det er jeg og regeringen allerede i gang med men

eksperter og de anbragte børn men en inddragelse af hele den brede vifte af aktører på området

men jeg vil igen

for det stærke fokus på området og i øvrigt

den gode aftale vi indgik for nylig om reserven hvor vi

ordfører stod oppe talerstolen sidste gang vi havde det her beslutningsforslag

så står den nu socialdemokratiske minister

en undersøgelse med kl så kommunerne skal undersøge hvad det er de gør forkert

et af aspekterne men det kan man jo ikke nøjes med man er nødt til at tage hele paletten netop i forhold til dem der har viden på det her område dem der arbejder med det i det daglige og netop også som ministeren siger de anbragte børn

er utroligt at når regeringsmagten skifter

at jeg har den samme anerkendelse af at det er vigtigt at få belyst de ting som

nogle vigtige skridt i forhold til det med den reserveaftale vi har indgået den kulegravning der er i gang og aftalt i økonomiaftalen med med kl afdækker en anden del af det og så ved jeg for jeg har læst

her der jo ikke kom til afstemning på grund af valgets udskrivelse fra den socialdemokratiske ordfører

af at der også var brug for noget bredere og større end

ordførers indstilling til det man vil bare kvittere for

ordførers side og sige at jeg ser meget frem til det videre samarbejde på det

socialdemokratiske ordfører sagde hov jeg skal hilse fra sf enhedslisten alternativet og det radikale venstre

at de ligesom socialdemokratiet støtter op om det her forslag men sådan er der jo så meget og meget kan ændre sig når der kommer en anden regering og man ikke længere sidder i opposition

regeringens pointe er vi nødt til at kigge

er noget der handler om sagsbehandling regelgrundlag lovgivning retssikkerhed

slipper de anbragte unge alt det skal vi jo kigge bredere på og det

om ikke ret lang tid om samme område så

blev glad for at høre også nogle ting som vi måske ikke er helt enige om men det kan vi tage i forespørgselsdebatten men der var én ting der sådan skabte et lille håb hos mig det var ministerens

overgang til voksenlivet betyder det ministeren siger at vi endelig kan nå i mål med sfs mangeårige ønske om at unge anbragte et efterværnsbevis en ret til efterværn

en lejlighed mere til at drøfte det her jeg vil ikke stå her

at det er regeringens opfattelse at samfundets forældreopgave for anbragte

et ansvar for hele livet og dermed jo også et ansvar der går ind i voksenlivet og jeg tror

mennesker vi ser falde hele vejen igennem det sociale sikkerhedsnet i vores samfund og ende i hjemløsestatistikkerne ende i selvmordsstatistikkerne

at de bliver ladt

vi ved at det er unge som er svage på netværk

på livsviden og på livsliner hørte jeg

tidligere anbragte kalde det for nylig der mener jeg at

anvendelse så det er vel så tæt som jeg kan komme

en undersøgelse fra ministeriet som ud over at indeholde de ting som df efterlyser også indeholder en endnu dybere granskning af området og der er endda lidt finansiering

fundet en million til det via reserven hvis ministeren kan bekræfte den så

skal glæde os over at at vi har fået noget der

anbringelsessager påklaget til ankestyrelsen både hvor der er givet medhold og hvor der

der er noget der går igen om der er noget i forhold til lovgivning regelgrundlag den måde man arbejder på med de her sager i kommunerne

kommunernes praksis i regi af den økonomiaftale som regeringen indgik med kommunerne det er jo ved at være en del måneder siden efterhånden

regering som ambition at få kigget bredt på hele anbringelsesområdet og det var det jeg

at komme igennem de store klumper af i min tale for

det drejer sig nemlig ikke kun om lovgrundlag eller sagsbehandling eller retssikkerhed det

rette tid er der en tilstrækkelig stabilitet for de børn og de unge er der

den rette hjælp ind i voksenlivet og alle de mange andre ting jeg kom omkring

nu at komme til at kigge endnu bredere på det her område for det er rigtigt

indgået en aftale som er et skridt på vejen

ministeren hvornår

tilvejebringe ny væsentlig viden står jo også på ryggen af andre ting vi har aftalt og i sidste uge fik vi første gang resultater fra børnesagsbarometret som

som gør at vi i løbet af et tre årsrul kommer til at have fuld sagsbehandling i alle kommuner i det her land og kan se hvor

sådan ét initiativ der løser

det er jo i sig selv en opgave at finde ud af hvor meget data og hvor meget viden

vi egentlig har adgang til der er en del af de tal der kommer fra ankestyrelsen nu som er relativt nye

til data på det her område

og så er er der det som jeg synes er det allervæsentligste nemlig al den

tidligere anbragte børn og de øvrige aktører på området som jo også kan hjælpe med at fylde nogle af de videnshuller og den proces er

at regeringen har den ambition at man vil kigge

helt klart for de tal der kommer frem igen og igen er jo forfærdelige og derfor tror jeg da vi alle sammen har en interesse i at der

så ikke har med i salen i dag er det sådan at det er noget

bliver involveret i på en eller anden måde

når man tænker at man vil

i reserven når kulegravningen

som vi har aftalt med kommunerne ligger der så vil jeg meget gerne involvere udvalget

regeringen og folketingets partier

den her kulegravning skal inddrage alle elementer i forhold til retssikkerheden

på kvalitetssikringen i sagerne

også skal belyse om børn og ungeudvalget er de rigtige til at træffe de beslutninger de

at man kan lave et ændringsforslag hvis

et beslutningsforslag det har man jo mulighed for i dag så hvad er det præcis

man også har andre aktører

jeg er helt bekendt med det vi aftalte for

som ordfører at det er bedre at få noget end

det er jo et vigtigt emne

men det handler jo især om

så der er tale om familier

i meget sårbare situationer

børnesagsbarometeret

at det er noget der er løst

er jo også den mangelfulde sagsbehandling der foregår rundt omkring og

er når jeg taler med unge mennesker som har været fejlanbragt

og der må jeg sige

turde tænke

jeg håber også at ministeren følger på at man skal kigge på det her måske endda endnu bredere altså

i bund og grund ikke fungerer på den rette måde kan

var det et skridt på vejen

og forhåbentlig gøre bedre venstre kommer ikke til at støtte det her beslutningsforslag og det

at det indgik i aftaleteksten

så var det som jeg sagde tidligere at det er bedre at få lidt end ingenting men

og samtidig får det andet så er vi da i hvert fald sikre på at der kommer til at ske noget på det her område så kan venstres ordfører

man ikke kan støtte

sager men det handler jo ikke om hvem det er der træffer beslutningen er

også i forhold til sagsbehandlernes kompetencer behov for noget mere

rigtig rigtig bredt

men også i forhold til hvad vi skal have kigget mere på den anden del vi har fået er selvfølgelig noget af det

at blandt andet de berørte parter skulle skrives tættere ind i den aftaletekst vi lavede

sagt få dage efter så at lave en yderligere arbejdsgruppe

debat og det her forslag jeg er enig med de øvrige talere i at det er meget fint at

hensigten vi ved jo desværre at der forekommer fejl i anbringelsessager og det må der selvfølgelig

alle sammen børnene det bedste og vi skal tilstræbe den allerhøjeste kvalitet i de her meget følsomme sager vi er jo i gang og det er vi forhåbentlig altid med at se os selv i kortene det er i meget høj grad vores ansvar for vi gør det helt tydeligt ikke godt nok i dag

fremgået af debatten allerede aftalt flere undersøgelser

ikke bare skal fortsætte det vi gør i dag der skal forandring til

fra radikale venstres side meget gerne bakke op om

i løbet af udvalgsarbejdet arbejde med en betænkning

forslag og afgøre vores stilling men vi håber at vi kan samles om en tekst der kan sikre at vi gør det rette bredt i folketinget når vi kommer til debatten om efterværn der har fundet sted i dag

det vi gør i dag som helt utilstrækkeligt jeg havde en forfærdelig oplevelse for nylig på et herberg hvor der var en afdeling for folk der kom direkte fra anbringelse til et herberg som så var deres første bopæl uden for hjemmet om så må sige i voksenlivet det er jo oplagt helt galt og også en af grundene til eller et symptom på at de anbragte børn i deres voksenliv fylder så meget i de forkerte statistikker og så lidt i de rigtige så noget må gøres

meget det her forslag og håber at vi kan finde en ordentlig tekst der kan

i forhold til retssikkerheden kvaliteten i sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen på anbringelsesområdet i sf er vi ligesom

sidst beslutningsforslaget blev fremsat enige i formålet med det nemlig at området har brug for et eftersyn og at der er brug for politiske drøftelser om hvilke forbedringer der skal skabes og om området er indrettet på den rigtige måde i forhold til beslutningskompetencen altså feks som det også fremgår af bemærkningerne til det om børn og unge udvalget er den rette instans til at træffe beslutninger i bemærkningerne til beslutningsforslaget nævnes blandt andet justitias rapport om problemer med retssikkerheden den har jeg også med interesse læst og den giver anledning til vigtige overvejelser vi har altså brug for at blive klogere spørgsmålet er hvordan vi gør det bedst med den seneste aftale for socialreserven har vi på initiativ

karina adsbøl og andre taget fat på nogle af de initiativer som vi mener

vi skal prøve at komme langt med der skal laves en kortlægning af de gældende regler der skal sikre at udsatte børn og unge får den rette hjælp og at barnet og familien inddrages ordentligt i regi af den uafhængige retssikkerhedsenhed som satspuljepartierne sidste år aftalte at nedsætte

og tyve foretages en undersøgelse af kommunernes anbringelsessager med fokus på de anbringelser hvor der ikke er samtykke fra forældrene og hvor ankestyrelsen enten har ophævet eller stadfæstet afgørelsen om anbringelse den skal vise hvor der er udfordringer og den skal drøftes med relevante organisationer og eksperter som kan bidrage med deres erfaringer viden og anbefalinger det gælder både juridiske eksperter fagpersoner og interesseorganisationer

blandt andet forældre og tidligere anbragte børn og unge det var blandt andet et ønske fra dansk folkeparti som vi

og som jeg vil følge tæt

derfor er jeg også glad for at fru karina adsbøl sideløbende med det her vil samarbejde om at planlægge en

om området vi må altså i gang med arbejdet

arbejdet opfylder formålet som er meget vigtigt

når vi har taget de vigtige skridt som som aftalen

om reserven på socialområdet indeholder men jeg synes også at vi skal passe på at vi ikke samtidig kommer til at lave en masse parallelprocesser

ikke kan støtte det nu er udelukkende at vi ikke ønsker at det her skal blive sådan en rodebutik af forskellige indsatser og undersøgelser som snubler over hinanden vi

men jeg vil også herfra tilkendegive at hvis vi kan samles om

i forlængelse af debatten her

i forhold til efterværnsproblematikken som vi også har kæmpet

næsten hver evig eneste gang vi har siddet i forhandlinger i satspuljekredsen så

jo rigtigt nok som ordføreren siger at noget af det kom med i

det man giver samtykke og og hvorfor er det man ikke samtykker

den samme retssikkerhed og den samme adgang til advokatbistand

er uden samtykke så den er jeg helt med på og det jeg også bare vil sige er

får undersøgt det område bare med de initiativer vi har taget men jeg er bare bekymret for at vi vi kaster os ud i en hel masse forskellige undersøgelser

som ikke hænger sammen altså jeg ønsker faktisk

og der synes jeg jo godt vi fra folketingets side kan anbefale retssikkerhedsenheden alle de elementer man synes man skal have med i det netop også i forhold til hvordan vi sikrer at dem der sidder med de her sager er klædt godt nok på til

hvordan sikrer vi kvalitetssikring

tror jeg ikke vi har undersøgt det her

område til bunds så derfor har jeg da også en forventning om at vi kan holde ministeren op på på det som ministeren sagde i sin tale nemlig at det her er et område der grundlæggende kræver meget mere

det jo gælder børn og unges opvækstvilkår deres trivsel

omsorg og udvikling derfor var vi også med til

i sidste uge at lave den her aftale om

hvor vi jo netop har lavet en aftale om at vi nu vil undersøge hele anbringelsesområdet vi mener derfor ikke fra konservativ side

kan bakke op om det her beslutningsforslag

eller om ordføreren mener at der er brug for noget mere nu er det jo sådan at ministeren

er brug for noget mere og så kan man jo altid lave et ændringsforslag og man kan også

kvaliteten og retssikkerheden i de her sager så det her er jo meget bredt

så bare at skyde det ned som den konservative

gør synes jeg ikke er ikke er rimeligt

aftale at vi skal undersøge anbringelsesområdet og det satte vi nogle penge af til den aftale er vi tro imod

vil gerne have undersøgt anbringelsesområdet det mener vi bestemt er vigtigt at få gjort og så vil vi gerne se resultatet af den

det er vigtigt skal høres

alle aktørerne på det her

en part det er vigtigt at høre det er trods alt

man sige sagsbehandlere der sidder ude i kommunerne med sagerne så de har jo også en finger på pulsen i forhold til

det som jeg spurgte ministeren til da ministeren

som blandt andet bliver igangsat via den aftale vi har omkring reserven i virkeligheden undersøger det som df

det bekræftede ministeren og så synes jeg egentlig

i al hast skrevet min ordførertale om fordi jeg synes

ordførertale som venstres ordfører fru anni matthiesen holdt var så

det som venstres ordfører sagde var jo at der nok er et eller andet behov for at gå helt nye veje på det her område eller tænke helt nyt

måske i virkeligheden er behov for et større tænkearbejde end der sådan normalt

op til i den almindelige lovmølle når den

vi står i den situation at vi vil have et politisk og bureaukratisk system til på en

tror sådan helt grundlæggende at politiske og bureaukratiske systemer har ret svært ved at fungere

det kan godt være at det lyder sådan lidt formelt men

bureaukrati per definition

frembringe det man helt formelt må betegne som en serviceydelse

en slags service

sige en aktivitet der er kendetegnet ved at produktion og forbrug er to sider af samme sag og den test man lærer

man skal lære om forskellen på produktion og service på om man kan producere til et lager en tryg barndom er jo ikke noget man kan producere

tidspunkt og anbringe på et lager til senere brug det kunne nogle gange være rart når man har lange arbejdsdage men det er jo ikke sådan det er den opstår ud af konkrete handlinger og kan ikke gemmes til senere ifølge selve deres funktionsmåde

kan bureaukratier derfor ikke rigtig producere service det kan de ikke fordi de

ikke kan håndtere kompleksitet på det niveau som serviceproduktion kræver og de kan heller ikke reducere kompleksiteten i det omfang der er nødvendigt til serviceproduktion

også derfor de her mange mange fejl opstår de opstår som følge af kompleksitet det er også derfor det går galt når man vil beskrive vores skattesystem formelt så en computer kan forstå det en computer er meget lidt begavet

kan selvfølgelig ikke forstå skattesystemet fordi det er så komplekst det har vi set mange kedelige eksempler på det skal jeg ikke trætte folketinget med så service kan man ikke producere ud fra nogle stive regler som skal

og man kan ikke producere det ved at findele produktionen i dens enkelte dele og definere alle delelementer med en præcision på fem decimaler eller det der svarer til fem decimaler man kan prøve at forestille sig at en restaurant skulle drives af et bureaukrati så skulle man jo på venteliste for at komme på restaurant og

hovedret og dessert ville være skarpt opdelte specialer der aldrig kommunikerede sammen og ingen ville kommunikere med de stakkels tjenere der skulle bringe maden ud til kunderne det ville blive en skrækkelig oplevelse

hvis man vil se hvad der er galt med politik og bureaukrati kan man gå ind på det websted der hedder

på en og samme tid et af de mest fascinerende projekter jeg kender til hvor alle mulige almindelige begreber som at spise og drikke og gå og stå

er defineret af meget meget kloge mennesker der har brugt meget lang tid på at definere hvad det overhovedet vil sige at spise og drikke og så videre det er dybt fascinerende og samtidig er det også dybt

det viser jo et bureaukrati der anstrenger sig til det yderste for at løse sin opgave men som aldrig kommer i mål fordi retningen er forkert derfor kan et bureaukrati jo heller ikke frembringe anbringelser som alle parter synes er meningsfulde og som i en

det var det jeg synes var så inspirerende ved den ordførertale jeg hørte lige før for der er behov for at gå nye veje og finde nye organisatoriske former nu er det allerede i sidste uge blevet besluttet

se området igennem og det synes vi sådan set er meget positivt så jeg håber at de eksperter som skal se på

har modet til at finde ud af noget der minder om det jeg lige har sagt jeg tror det ikke

da beslutningsforslag b otte er en slags dublering af nogle initiativer der allerede er sat i værk

på det her område hvad mener liberal alliance der skal til når vi ser de fejl og mangler der er på hele det her område

tænker liberal alliance mere i forhold til familiebehandling

målrettet styrkede familiebehandlingen for

også svare sådan virkelig ærligt og ikke taktisk

jeg tror ikke at man kan redde det her område med lappeløsninger og små tiltag jeg tror der er brug for reformer ligesom jeg i øvrigt også tror at det eneste der kan redde skattevæsenet er en beskatningsreform og det er altså ikke en reform af hvor høje skattesatserne er det er en reform af hvordan vi beskatter fordi skattesystemet er i vanskeligheder fordi det er for komplekst jeg tror også det her område er i vanskeligheder fordi det er komplekst så det skal i hvert fald løses på en eller

ikke er så bureaukratisk og så komplekst

kan kvalificere det her område hvordan vi skaber kvalitetssikring i sagerne

sagsbehandlingen hvordan vi eventuelt skal kigge på at efteruddanne nogle socialrådgivere som får ekspertise på det her område eller hvordan man sikrer at der er kvalitetssikring i en børnesamtale

er bundet til kompleksitet jeg er bare en stakkels politiker

selv om jeg kan påpege at der er nogle problemer er det bare nødvendigt

få nogle fagfolk ind over for at se på hvordan man får de her ting til at fungere på en bedre måde det synes jeg er det mest rigtige

men desværre ikke til afstemning

kæmpet for at forbedre vilkårene for anbragte børn og deres familier samt netværk

hvor katrine og kevin fejlagtigt

og som et halvt år efter fik deres barn tilbage i debatten i dag har jeg også fortalt

en institution i næstved en beslutning som hverken han plejeforældrene eller hans biologiske far

blev drengen hørt i sagen kommunerne skal gøre alt for at sikre stabilitet omkring barnet

for det er ikke uden omkostninger for de involverede derudover

bliver inddraget selv om det udtrykkeligt står i

at kommunerne efterlever vores lov mener ministeren at der er behov for sanktioner

at det ikke kun er myndighederne der skal undersøge sig selv

at man skal inddrage dem det handler om

vi allerede har på området det der sker i dag på anbringelsesområdet er systemsvigt og området sejler

df mener

det skal man ikke kunne takke nej til lige nu

mødt med tilråb fra en frustreret borger i kommunen kvinden fik sin

denne anbringelse

erklæret ulovlig i maj to tusind og nitten

professor i socialret kirsten ketscher udtalte til avisen

at man skal sikre at en børnesamtale ikke blot bliver et flueben

herunder ret til besidder

at de skal hjemgives har klagen opsættende virkning det har ombudsmanden gjort klart i sin redegørelse over fire hjemgivelsessager

syvende november to tusind og atten som kan findes på ombudsmandens hjemmeside når børn partshøres skal det ske på en måde så barnet forstår hvad sagen drejer sig om

som ombudsmanden også har gennemgået så synes jeg også at man skal overveje om det er godt nok at det er

i tvangsanbringelsessager det kan godt være at vi herindefra

om vi skal sætte aldersgrænsen nederst

afgørelser omgjort

familier som oplever at deres kommune truer med en anbringelse af deres barn og det er ikke kun forældre

de rette til at træffe afgørelserne

flere ministre den nuværende socialminister er blot en af mange vi har

adskillige samråd og lige lidt

sejler fortsat

som vi finder yderst vigtigt at have fokus på på det her område og

familierne plejefamilierne og netværket for det

i de her henvendelser er jo at der simpelt hen er mangel på inddragelse mangel på at man

bliver hørt § halvtreds undersøgelser som er

manglende handleplaner ja ja manglende børnesamtaler og så er det

en netværksanbringelse eller

at et barn har

relation man har opbygget og det er også noget der bliver

eller at den slet ikke bliver iværksat altså i forhold til forebyggelsesparagraffen

manglende kvalitetssikring i sagerne og

er utrolig vigtigt at vi i dag sikrer en ordentlig indsats og tilbyder den hjælp der er behov for vi oplever jo alle sammen tror jeg

og der er en masse følelser der er en masse usikkerhed der

at sætte ind med hjælp

man for eksempel har haft en fødselsdepression

er oven på kan man ikke få barnet hjem igen så jeg synes jo at det her område trænger så meget til en gennemgang

tak for støtten til nye borgerlige som støtter det her forslag fuldt ud jeg synes jo ikke at det ene udelukker det andet vi har taget nogle initiativer i reserven og det er rigtigt at vi

det er bedre at få noget med i reserven at vi får undersøgt det her område godt og grundigt at vi som politikere får en række anbefalinger fra dem

er at man siger at man ikke kan se

er til gavn for barnet så nu ligger der en undersøgelse

har jo været på så engang spørge hvornår den undersøgelse også foreligger

og tager det alvorligt også nogle af de problemer der er

og nogle af de steder hvor vi egentlig har brug for en diskussion af om vi har indrettet os rigtigt og om lovgivningen

ordføreren for dansk folkeparti at vi kommer til

at lave noget der på en eller anden måde bliver enten parallelle processer eller forvirrer billedet endnu mere altså at vi faktisk ikke får lavet en systematisk undersøgelse fordi vi laver lidt hist

vil sige til ordføreren at jeg er

det må jeg bare sige jeg synes at systemet svigter børnene familierne og netværket dem der er i det og jeg synes det har stået på så længe

lige før man ikke kan være i sig selv længere på grund af det der sker

i den den verden vi

derfor har vi en forpligtelse til

at alle partier selvfølgelig er enige i det på den måde

hen ad vejen og så må vi se når der ligger nogle anbefalinger hvad det er for noget vi skal skrue på for vi hører jo gang på gang

finansiel kriminalitet og hvidvask i de senere år det er skidt for både fred sikkerhed sammenhængskraften i vores verden og for vores tillid til det finansielle system det har vidtrækkende sikkerhedsmæssige konsekvenser for når kriminelle har behov for at hvidvaske penge ja så kan det jo være det er fordi de stammer fra narkohandel eller fordi de skal

til at finansiere terrorisme lykkes det for os at dæmme op for mulighederne for

hvidvask ja så er vi altså godt på vej til at løse en række andre problemer også formålet med lovforslaget er

at styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og at styrke finanstilsynets

tilsynsmuligheder med den finansielle sektor men også at give adgang til at udstede administrative bødeforelæg for overtrædelser af hvidvaskloven og også at udpege en sagkyndig person der i en nærmere bestemt

periode kan følge den daglige drift af institutterne med henblik på at afdække mulige risici for finansiel kriminalitet loven giver også muligheder for midlertidigt at påbyde helt eller delvis stop for optagelse af nye kundeforhold hvis der er konstateret alvorlig overtrædelse af centrale hvidvaskregler i virksomheden en række skærpede sanktioner kan kan være med til at sikre at bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet

den finansielle sektor dette lovforslag står i skærende kontrast til det der blev praktiseret fra to tusind og syv hvor jeg også var erhvervsordfører

blev det blinde øje vendt til troen på at markedet ville regulere sig selv var næsten ubegrænset eftertiden har desværre vist at denne blinde tiltro ikke holdt og vi har set en række uheldige eller nærmest skandaleagtige forløb i socialdemokratiet hilser vi med glæde initiativerne for at sikre ordentlighed således at helt almindelige lønmodtagere kan betale deres skat med glæde i tiltro til at alle andre også yder efter evne så alle kan nyde efter behov og som politikere har vi et ansvar for at sikre at alle både privatpersoner og virksomheder faktisk lever op til den forventning skandaløse sager har sat samfundskontrakten under pres og i de år vi ser ind i er samfundskontrakten noget som vi kommer til at beskæftige os med fordi vi risikerer at tabe vores unikke tillidsbaserede samfundsmodel på gulvet derfor synes vi

det her lovforslag rummer nogle rigtig gode takter som trækker i den rigtige retning lovforslaget

en bred politisk aftale med deltagelse af både venstre liberal alliance det konservative folkeparti dansk folkeparti radikale venstre sf og

til at udstede bøder vil blive vidtgående det mener jeg vi skal tage til efterretning men vi har altså et ansvar at sætte ind på det her område og bekæmpe finansiel kriminalitet grundlæggende

den her opgave med respekt for alle de virksomheder som lever op til deres samfundsansvar derudover noterer jeg mig at de at de hørte parter generelt har været positivt indstillede over for lovforslagets indhold på den baggrund støtter socialdemokratiet

tillidssamfund i danmark og det betyder også at når den tillid så

voldsomme skandaler i forhold til hvidvask

skruppelløse kriminelle har flyttet milliardbeløb på tværs

narko og andet der er blevet vasket hvide i sindrige konstruktioner af mærkelige selskaber penge der er blevet flyttet fra det ene land til det andet via spøjse selskabskonstruktioner og skattelylande har også været inde over og meget andet

vi har igennem en årrække taget stribevis af initiativer for at vi som samfund kan være langt bedre rustet i kampen mod hvidvask i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet i kampen mod finansiering af terror og i kampen mod kriminelle som misbruger et globalt system

at flytte penge på kryds og tværs af grænser det er

set med til at gøre os til et velstående samfund men når nogen misbruger den tillid

derfor lavede vi jo også en bred politisk aftale tilbage i i marts måned under den tidligere regering vlak regeringen en aftale

tror jeg det er de sidste elementer af aftalen

var inde på muligheden for at udstede

og den anklagede virksomhed er enig

afvikles hurtigt gennem administrative bødeforelæg er der uenighed kan sagen naturligvis forelægges for domstolene de finansielle virksomheders oplysningspligt over for finanstilsynet udvides der gives mulighed for at finanstilsynet kan udpege en sagkyndig person der kan følge den daglige drift

der bliver også direkte mulighed for at stoppe nye kundeforhold hvis finanstilsynet konstaterer alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i en virksomhed der bliver et

forlænges fra fem år til ti år

der bliver også indført egnetheds og hæderlighedskrav for finanstilsynets bestyrelse i stil med de fit og proper krav som gælder for finansielle

hvidvaskdirektiv således at setuppet omkring hvidvasksekretariatet og måden der udveksles oplysninger

lever op til de fælles regler vi har på eu området og det er der jo i særlig grad grund til på det her område for mange af de her ting skal vi naturligvis slå hårdt ned på herhjemme og sørge for at de danske regler er i orden

det her kræver jo også at vi samarbejder stærkt internationalt for at komme det her uvæsen til livs

hæderlige virksomheder og hæderlige borgere

agere trygt

den finansielle sektor og vi skal som samfund jo også vise at dem der ikke forstår at holde sig inden for lovens

vi styrker også tilsynsmulighederne og sørger for at vi som samfund ruster os bedst muligt i kampen mod hvidvask i kampen mod finansiering af terror i kampen mod skruppelløse forbrydere og det er

lovforslag et rigtig godt eksempel på at vi bredt i folketinget agerer på og det tror jeg såmænd også at danskerne forventer af os

et lovforslag som følger op på en aftale

i hele finansiel stabilitet kredsen

nogle yderligere regelsæt i forhold til

vores finanstilsyn til at håndhæve den kontrol der naturligvis

skal til og også sanktionere

at begive sig ud på det grå marked i forhold til at tjene penge på uærlig vis derfor er det jo at vi i dag behandler de her lovændringer i forhold til

finanstilsynet får adgang til at

har mulighed for at agere hurtigere og mere effektivt end man tidligere har været i stand til at gøre hvis de her typer af eksempler skulle blive til virkelighed finanstilsynet får også mulighed for at

i forbindelse med bankernes virke og

at være steder hvor man har gjort det får finanstilsynet den her meget ekstraordinære mulighed for

nogle har ment er

det er det sikkert også men det skal ikke ændre på at dansk folkeparti mener at det desværre er en nødvendig sanktionering og en nødvendig mulighed for at gøre det mindre attraktivt og

at begive sig ud i ulovlig bankdrift finanstilsynet får også mulighed for midlertidigt at

hvis der skulle være nogle konstaterede alvorlige overtrædelser i forhold til de centrale

har samtidig har ministeren jo benyttet lejligheden til at

dele af eus hvidvaskdirektiv fra både

vi mener at når der er forlig på nogle områder

samme lovforslag for det er sådan set at blande to forskellige ting sammen noget der er forligsbelagt og noget der ikke er det det er dårlig skik og det var det også under den forrige regering der har jeg også sagt det nogle gange men det er ligesom om man ikke rigtig har lyst til at forstå

kritikken så jeg håber at det

mange bankpakker her i folketinget for at redde kastanjerne ud af finanskriser og så videre vi har givet fælles kautioner for hele samfundet og for borgerne her i landet i

de første bankpakker det var ganske ganske store veksler man trak

finansielle system

at lave en række hvidvaskpakker i stedet for blandt andet på baggrund af de eksempler vi har set med danske bank

vi har også haft nordeasagen

vekselbureauer hvor der har været en stor valfart på amagerbrogade til meget meget tvivlsomme vekselbureauer og hvor pengene kom i sportstasker og jeg ved ikke hvad

institutter men det har også kostet samfundet

skullet lægge en masse opgaver hos kammeradvokaten

har folk ansat til at redde kastanjerne ud

fair nok at vi lægger en del af den her regning hos de finansielle institutter selv og det er også fair at vi giver bøder til dem der har forbrudt sig det hilser vi meget velkommen i dansk folkeparti men vi vil også gerne slå et slag for at det er vigtigt at den altoverliggende barre er at der skal være

grad af troværdighed i forhold til de danske finansielle institutter

lovforslaget er jo en del af en aftale som vi i radikale venstre har været med til at indgå for at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet

jo også gennemførelsen af fjerde og femte hvidvaskdirektiv der er ingen tvivl om at vi desværre har set helt absurde sager om finansiel kriminalitet

til hvidvask af penge og til terrorfinansiering den særlige position som vores banker har og den tillid som vi bør kunne have til vores pengeinstitutter

genoprettelsen af den her tillid er selvfølgelig

det er den opgave som jeg ser

det her lovforslag i sammenhæng med det er derfor naturligvis

at vi giver finanstilsynet de redskaber

arbejde både effektivt og hurtigt jeg vil ikke gennemgå lovforslaget det er

vi bakker op om den aftale som vi selv har været med

det samlede lovforslag men jeg har dog behov for at vi får set nærmere på de bekymringer som flere høringsparter har

under høringen om retssikkerheden

for at deltage det var vist noget med nogle finanslovsforhandlinger så jeg fik til opgave at pumpe cyklen

men de er bedre når

værste udsving grådigheden skal ikke have lov til at ødelægge samfundet tilliden er slået i stykker i forhold til den finansielle sektor og det er vores opgave nu at være med til at samle stumperne

ved at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet for det vi har set har været en røver og kasinokapitalisme for fuld udblæsning sf mener at samfundsrepræsentanter skal ind i bankerne og skridte fronten af på direktionsgangene den del af lovforslaget der omhandler finanstilsynets adgang til at udpege sagkyndige personer der kan følge den daglige drift i bankerne er så langt som vi kunne komme i den her omgang

er det vel også hvad vi kan kalde repræsentanter for samfundet der skal føre kontrol med den praksis og den kultur der er i bankerne desuden er tilsynets mulighed for at udstede bøder en sejr for ønsket om at holde fast i kraven på bankerne

er glade for at der bliver rykket på et finanstilsyn med stærkere bisser er noget af

der skal til for at kunne afskrække og forhindre kriminelle i at lænse økonomien og nedbryde samfundet og knække den tillid der tidligere er blevet talt om og malke vores samfund

fornuftigt og derfor støtter vi selvfølgelig op om forslaget

holde fast og være med til at sikre og holde godt øje med

de finansielle midler og kompetencer til at varetage opgaven og det er jeg sikker på

nok skal ske jeg synes at der er flere tiltag som viser at vi går i den rigtige retning i forhold til det så ros

til ministeren for det arbejde

der kan følge den daglige drift i virksomheder hvor der skønnes at være en risiko for finansiel kriminalitet

længe har arbejdet for at genindføre loven om samfundsrepræsentanter i finansvirksomheders

samfundsrepræsentanter der efterlever fit

og som har mulighed for at underrette ministeren eller myndighederne hvis vedkommende opdager mistænkelige forhold det er noget der kunne være med til at bidrage til at forebygge kriminel eller ansvarsløs adfærd i finanssektoren og det vil være endnu et godt skridt i retning af en ansvarlig finanssektor der ikke tjener de få men tjener flertallet indtil to tusind og tolv

lovkrav at der i bestyrelserne for pengeinstitutter

samfundsrepræsentant en modificeret ordning der i modsætning til den gamle ordning giver repræsentanten mulighed for at underrette myndighederne vil være

til de nærværende tiltag jeg ser frem til det videre

vigtig social kapital og vores tillidskultur er en afgørende forudsætning for at vores samfund fungerer

vi vil ikke acceptere banditter der forsøger at underminere og udnytte vores tillid med økonomisk kriminalitet og terror

mener at hvidvask er det nye sort vi kan og vil ikke acceptere svindel og vi vil under ingen omstændigheder acceptere folk der deltager i eller ser igennem fingre med økonomisk kriminalitet for enorme milliardbeløb det handler om danmarks sikkerhed og vi skal sætte ind på alle fronter jeg havde sammen med en erhvervsgruppe fornøjelsen af at besøge nato i foråret og her fik jeg en opdatering fra den danske nato ambassadør liselotte kjærsgaard plesner verden er i sandhed gået cyber også når det gælder krig og kriminalitet det betyder selvfølgelig at vi skal følge med

op og vi skal slå hårdt ned i direkte forlængelse af den tidligere regerings tiltag og arbejde et arbejde der selvfølgelig langtfra er færdigt og måske heller aldrig bliver det

jeg tror vi kan være helt enige om uanset partifarve det lyder det

l otte og halvtreds er derfor en ventet gennemførelse af en tidligere politisk aftale og en implementering af fjerde og femte hvidvaskdirektiv

i aftalen det ene handler om at styrke finanstilsynet så de dels kan udstede nogle bøder dels kan følge den daglige drift i en virksomhed

dels midlertidigt kan stoppe nogle nye kundeforhold i en virksomhed det lyder meget fornuftigt og det andet spor handler jo om at skærpe sanktionerne ja tak til sidst vil

skal straffe folk der kommer til at lave småfejl

så skal vi også sikre os at finanstilsynet kan udføre opgaverne og at branchen inddrages i de ekstra omkostninger selv om de dog her ser ud til været begrænsede

dem med jeg tror at alle i finanssektoren isoleret set er helt med på den ekstra styrkelse styrkelse men det vil selvfølgelig være opløftende om regeringen samtidig fjerner andre byrder og økonomiske belastninger den store økonomiske kriminalitet hvidvask udveksling af guldbarrer og udbyttesvindel der lænser statskasserne for milliardbeløb er dybt alvorlig kriminalitet jeg synes det er rigtig godt at de hørte parter har været på banen og at de har spillet konstruktivt ind og jeg glæder mig rigtig meget til udvalgsarbejdet ned i et lag dybere end det

har haft mulighed for alene kommentarerne fylder jo to hundrede sider

vi skal løse udfordringerne sammen og vi skal sørge for at lave en fælles indsats og der er l otte og halvtreds et rigtig godt skridt på vejen og måske det afsluttende i den her omgang hvidvask tak

at vi stemmer for det her forslag formålet med forslaget er at gennemføre en række tiltag som styrker indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering

får finanstilsynet blandt andet adgang til at udstede

finanstilsynet får derudover adgang til at udpege en sagkyndig person som i en nærmere bestemt periode kan følge den daglige drift af institutterne med henblik på at afdække mulige risici for finansiel kriminalitet desuden får finanstilsynet mulighed for midlertidigt at påbyde helt påbyde helt eller delvist stop for optagelse af nye kundeforhold hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden derudover indeholder lovforslaget en række skærpede sanktionerne

med til at sikre at bekæmpelse af hvidvask og anden

bliver taget mere alvorligt og prioriteres højere i den finansielle sektor

lovforslaget gennemfører den politiske aftale af syvogtyvende marts nitten om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og

for hvidvasksekretariatets virksomhed da det er sådan at vi ser så mange store sager om finansiel kriminalitet og hvidvask siger det sig selv at alternativet stemmer for det her forslag

deltager vi gerne i forliget og er med til at tage

skal forhandle erhvervspolitik

er det langtfra altid at jeg er enig med flertallet eller enig med regeringen men når det kommer til finansiel kriminalitet når det kommer til hvidvask

er jeg fuldstændig lige så hård som jeg er

kriminelle forbrydere skal fanges de skal bag lås og slå hvis vi kan

ordføreren for det konservative folkeparti

er en masse balancer i hele den her hvidvaskdiskussion ikke vedrørende det her konkrete forslag som man kun kan bakke op om

min gode partifælle peter seier christensen

blev forleden hevet ind i et baglokale da han skulle sælge en guldbarre han har haft i mange år

når man nu er politisk aktiv kan man ikke gøre sådan noget uden at der er nogle der skal spørge

hvor man har fået den fra og hvad man skal bruge pengene til min egen far som er en lovlydig borger blev ringet op af

til alle mulige forhold i hans egen økonomi de spurgte ham du har en båd hvad bruger du den

dem bruger jeg til at køre i og sådan fortsatte det det har ikke noget med det her at gøre

man meget let kan lade sig rive med hver gang man hører

de her åbenlyst kriminelle mennesker som er ikke bare kreative men fuldstændig ublu i forhold til andre menneskers penge og vores sådan lovlighed i samfundet i øvrigt men der er også en bagside af medaljen og den håber jeg vi tager i alle de sammenhænge hvor det er relevant det er det dog ikke her så

om det her lovforslag det viser jo hvor bredt i folketinget man tager spørgsmålet om finansiel kriminalitet alvorligt og det bør man også det lovforslag vi snakker om udmønter jo en aftale som

der er tale om et lovforslag som

set enig i de betragtninger fru pernille vermund kom med lige før om hvor langt man egentlig går i forhold

det bør man selvfølgelig også vi behandler også et andet lovforslag om foreninger og lignende og der prøver vi at få afsøgt mulighederne for at præcisere at det

ud over blåmejser håndboldklubber og sådan noget men

jeg mener dog ikke at der bliver gået for langt

finder den rigtige balance for der skal være tillid til den finansielle

og den skal vi opretholde bankerne er bærende institutioner også for de mange der har et hus eller en pensionsordning eller andre finansielle behov og der skal vi selvfølgelig sørge for at

prøve at forhindre at de her forfærdelige sager om hvidvask som

helst ikke gentager sig i fremtiden derfor bakker vi i liberal alliance selvfølgelig stadig væk op

tusind tak for alle bemærkningerne og den meget positive modtagelse af det her lovforslag

er inde og beskytte noget særlig vigtigt i

i det her tilfælde vores bank eller vores

finansielle institutioner det har vist sig nødvendigt

over for hvidvask og det er der heldigvis samlet bred politisk opbakning

politisk aftale og også her i folketinget og

også rose mine kollegaer fra de politiske partier for at tage det her så alvorligt som det er blevet gjort også fra talerstolen i dag

som samfund kan og må vi aldrig acceptere at hvidvask og finansiering af terrorisme finder sted det er fuldstændig uacceptabelt det skader tilliden i vores samfund

finansielle system som varetager en væsentlig rolle både i samfundsøkonomien

og det skader et lands internationale omdømme når det finder sted derfor er det vigtigt at vi har en lovgivning og et myndighedstilsyn som er i topklasse og hvor der bliver slået hårdt ned på sådan en form for kriminalitet formålet med det her lovforslag er som flere har nævnt at gennemføre en række tiltag som styrker indsatsen mod netop

med lovforslaget gennemfører vi den brede politiske aftale fra marts i år om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet lovforslaget giver finanstilsynet en række nye værktøjer der skal bidrage til at finanstilsynet bliver en stærkere kontrolmyndighed med en meget mere udfarende tilsynsmetode i forhold til de finansielle virksomheder finanstilsynet får blandt andet mulighed for at udstede administrative bødeforlæg for overtrædelser af hvidvaskloven jeg synes at venstres ordfører meget

balanceret hvad mulighederne er og hvordan det her redskab kan bruges og dermed også adresseret nogle af de elementer der

jeg var meget fint og på sin plads og det betyder at finanstilsynet vil kunne udstede bødeforelæg i komplicerede sager som kræver en skønsmæssig vurdering bøderne vil blive udmålt efter de skærpede bødeniveauer der blev vedtaget sidste år muligheden for at udstede administrative bødeforlæg skal understøtte at finanstilsynet kan sanktionere overtrædelser af hvidvaskloven hurtigt og effektivt derudover giver vi finanstilsynet mulighed for at påbyde en bank midlertidigt at stoppe for optagelse af nye kundeforhold ved alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler det er et klart incitament til virksomhederne

hurtigt at bringe overtrædelserne af hvidvaskloven til ophør finanstilsynet får desuden mulighed for at udpege en sagkyndig person der i en kortere periode skal følge den daglige drift af en finansiel virksomhed hvis der er konstateret mulige risici for finansiel kriminalitet i virksomheden det skal styrke finanstilsynets mulighed for på et tidligere tidspunkt

for at afdække om der overtrædelse af reglerne samtidig skal det sikre at finanstilsynet får bedre mulighed for at følge en virksomheds efterlevelse af påbud endvidere skærper vi med lovforslaget en række sanktioner der skal være med til at sikre at bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet bliver taget mere alvorligt og prioriteres højere i den finansielle sektor vi hæver blandt andet strafferammen for afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger samtidig forlænger vi forældelsesfristen så grove overtrædelser vil kunne straffes i op til ti år efter

skal koordinere efterforskningen af kriminelle der hvidvasker penge og bruger dem til terror på den måde får myndighederne en praktisk platform hvor de kan dele oplysninger med hinanden samarbejde om håndtering af tværgående sager og dele viden om udviklingen på hvidvask og

i det samme lovforslag i det her tilfælde vedrører begge dele jo det samme område altså bekæmpelse

og vi er forpligtet til at gennemføre både det fjerde og det femte hvidvaskdirektiv derfor var vurderingen at det var naturligt at samle det

her med administrativt bødeforelæg og det der bliver præsenteret i høringssvarene

særlig hårdt redskab som også skal adressere en særlig hård form for finansiel kriminalitet jeg synes at jeg

bliver givet rigtig gode svar på hvordan det kan bruges herre torsten schack pedersen var også inde på nogle af afgrænsningerne her men det har faktisk været rigtig godt og afbalanceret forløb og

begribeligt hvad den her mulighed kan betyde og hvor dens begrænsninger